er stillet til justitsministeren af hans kristian skibby dansk folkeparti

finder ministeren at opfølgningen på det vedtagne beslutningsforslag nummer b en hundrede og tre og tyve om smugler og kopicigaretter fra folketingsåret

sytten til atten virker

i danmark de snyder statskassen for afgifter og de sætter uregulerede cigaretter i omløb og det er jo

siden beslutningsforslag hundrede og tre og tyve blev vedtaget

implementeringen politiet har etableret den nye indberetning af it registrering af sager om illegal handel med cigaretter det betyder jo altså at politiet bedre kan identificere sager på området så

man kan trække det ud selvstændigt den taskforce der

skal sikre en effektiv myndighedsindsats på området er nedsat og er en del af samarbejdet mellem toldstyrelsen og rigspolitiet

sit første møde og sikre at myndighederne koordinerer deres indsats på området med andre relevante indsatser mod organiseret kriminalitet for tingene har jo deres sammenhæng

beslutningsforslaget vil imidlertid ikke kunne gennemføres for så vidt angår straksbøder i beslaglæggelsesøjeblikket sådanne bøder rejser væsentlige betænkeligheder i forhold til grundlovens § tre om magtens tredeling det skyldes at der er tale om såkaldte administrative bøder hvis politiet eller skattestyrelsen skal kunne pålægge en bøde og opkræve betaling på stedet i det tilfælde vil den udøvende magt

som pålægger bøden og derfor er

at fremsætte et lovforslag som indfører sådanne

der andre muligheder for at pålægge bødestraf som ikke giver anledning til forfatningsmæssige betænkeligheder derfor er mine embedsmænd i samarbejde med skatteministeriets embedsmænd

vil medføre en skærpelse på området uden at komme på kant med grundloven den skærpelse er ikke faldet helt på plads men det har jeg en stærk forventning om sker inden for meget kort tid jeg skal også beklage

der ikke har været godt nok jeg må beklage at spørgeren og folketinget ikke inden udgangen af

blev orienteret om status for gennemførelsen af beslutningsforslaget

om at tiltag med straksbøder giver væsentlige betænkeligheder i forhold til grundloven og at skærpelsen derfor gennemføres på anden vis

så vi er i gang med med det to ud af de tre ting er implementeret men vi skulle selvfølgelig have fortalt at der er noget af det som ikke har kunnet

en anden løsning og det skulle man selvfølgelig have haft at vide inden første januar så det

sig såre over at en beslutning som er vedtaget bredt her i folketinget tilbage

den beslutning som som der lå i forhold til de punkter der var i det pågældende beslutningsforslag

første januar to tusind og nitten og de skarpe lyttere eller seere

ikke nogen hemmelighed at justitsministeren repræsenterer et parti og en regering som ikke var fortalere for de her ændringer

var der et flertal uden om regeringen som på på

det pågældende møde i sidste samling stemte for

samlede beslutningsforslag og så var der et mindretal herunder regeringspartierne som

det var træls at regeringen ikke kunne se fornuften i at vi skulle bekæmpe de her udfordringer vi har med

den fjerde juni sidste år hvor regeringen så valgte at stemme for beslutningsforslaget til trods for at regeringen ikke ville støtte det i

ved at vi går her ned i salen og stiller spørgsmål det synes jeg selvfølgelig er

der er et flertal i folketinget nu blev det så vedtaget

er indført taskforcen er nedsat

på forhånd så så det må jeg sige men altså vi er godt i gang med at gennemføre det og det bliver også godt fordi vi får et stærkere fokus på det her område med det vi

at folketinget havde flertal for det her

var det jo ikke et argument som regeringen fremførte altså at der skulle være nogle ting i det her beslutningsforslag

som klart beskriver hvad vores formål var

skulle være i strid med nogen som helst dansk grundlov eller andre ting for den sags skyld

her til sidst sige at der var tre partier som stemte imod og det var enhedslisten det radikale venstre og sf hvis ikke justitsministeren selv har styr på

ville være ret effektivt hvis man kunne lave det system med bøderne

men vi får de her tvivlsspørgsmål og det skal vi

jeg håber at vi kan finde en vej uden at lave lovgivning men det kan altså være

det skal vi bare have løst og og spørgeren og jeg er fuldstændig enige med hinanden om er jeg sikker på at hvis der er grundlovsspørgsmål skal vi

før men altså nu har vi sat speed på det og så finder vi forhåbentlig

millioner kopi og smuglercigaretter i danmark så jeg synes ikke man kan sige

aarhus havn har fundet et stort parti på fem millioner smugler og kopicigaretter så jeg synes jo det vidner om at det faktisk er et problem som man skal tage

det med den her nye store fangst der har været så sent som i år er justitsministeren

med hvorvidt den er kommet ind jævnfør de nye retningslinjer i forhold til specifik

af fru ane halsboe jørgensen

at der ikke vil blive sparet på børneområdet når kommunerne ifølge regeringens planer skal overtage en væsentlig del

for at sikre at vi får et sundhedsvæsen der er mere decentraliseret at vi på en lang række opgaver får et stærkere samarbejde mellem den almen praksis kommunerne og de en og tyve akutsygehuse det er nødvendigt for at kunne klare den eksplosive stigning der vil være i kronikere og ældre medicinske patienter over de kommende år

når sundhedsvæsenet på den ene side skal være mere decentralt centreret

side skal være mere nationalt omkring nogle fælles

niveauer og kvalitetsmålsætninger

er i regionerne også fordelt ud på andre niveauer det betyder at være nogle opgaver der bliver lagt i kommunerne

jordforurening hvor vi kan se at regionerne har kæmpet med at få taget hånd om de her såkaldte generationsforureninger for eksempel høfde to og fyrre cheminova grindstedværket og andet det skal staten

formidling af forskellige opgaver herunder

fast i at når vi flytter opgaver uanset om vi flytter dem den ene vej

løse de konkrete opgaver der er noget administration der i dag ligger på tre niveauer den bliver selvfølgelig mindre når man fremadrettet kun skal have to niveauer der bliver også nogle opgaver hvorom vi siger at dem skal vi ikke længere

skal økonomien naturligvis følge med

hvor opgaven skal ligge det betyder også på spørgsmålet om hvorvidt jeg kan garantere at kommunerne vil have råd

få den økonomi der skal være nødvendig

den tidlige indsats min bekymring går på at

det er jeg fordi en del af sundhedsområdet kommer til at ligge i nogle kommuner

rammer plet står vi år over for en udvikling med halvfjerdstusind flere børn

at der er yderligere opgaver der skal ud til kommunerne kommunernes landsforening mener selv at økonomien ikke holder derfor

er bekymringen jo at når de her

er der jo kun børn skole og

jeg bare finansministeren i dag hvis finansministeren vil garantere at der ikke bliver sparet på sundhed vil finansministeren så ikke give samme garanti når

nær sagt hvad ellers

det kræver nogle forskellige ting at kunne sætte patienten først det kræver et dygtigt personale det kræver det rigtige udstyr og det kræver tilstrækkelige ressourcer men selvfølgelig skal patienten sættes først betyder det så at man på andre områder ikke har råd til at løse de opgaver man har det mener jeg ikke vi har siden vi blev regering i to tusind og femten øget budgetterne

og regionerne vi har faktisk tilført sundhedsområdet seks milliard

direkte ind i regionernes økonomi

også tilført flere penge til kommunerne for at sikre at de kan løse de opgaver der er blandt andet på børneområdet fremadrettet og min spådom er

der kommer til at sidde i min stol i de kommende år vil vedkommende have en opgave med både at sikre

at der bliver økonomi til sundhedsvæsenet nu er det jo en decentral struktur vi har og derfor kan

sker i hvert enkelt byråd landet over jeg kan bare sige at vi har tilrettelagt vores økonomi sådan

på børneområdet til trods for at udfordringen med meget stigende opgaver i de kommende ti år ret parallel følger hinanden jeg er bekymret for at kommunerne i den her sammenhæng kommer til at skulle nedprioritere børnene fordi regeringen ikke har dem i centrum

endda at i ville lave en fingrene væk reform hvor i ville love at i ville lade det være op til de enkelte kommuner selv at vælge hvordan man løste opgaverne

det sådan at den fingrene væk reform også er blevet væk

prioriterer decentralt hvad det er de gerne vil

vi har sagt at når nu vi tager ansvaret for hvordan sundhedsvæsenet

vi også give en garanti for at der bliver investeret flere penge på området på børneområdet er det sådan at vi overlader pengene til kommunerne jeg er ret sikker på at de vil prioritere det men en garanti kan man kun give hvis man vil fratage dem deres lokale selvstyre

vores daginstitutioner i de pædagoger der råber op om dårlige forhold kommer til at opleve en endnu hårdere hverdag

bekymret fordi ministerens regering jo ikke vil dække det demografiske træk

bestemme der er ikke noget kommunalt selvstyre der er ikke nogen frihed sagen er jo at det er muligt både at skabe flere penge til velfærd

en stram økonomisk linje det er blandt andet ved at sørge for at vi har en ordentlig udlændingepolitik

det toppunkt der var til i år har vi sparet over fire milliard kroner på flygtningemodtagelse det er fire milliard

at øge vores udviklingsbistand for at hjælpe i nærområderne

til velfærd i danmark det betyder at når man kigger på hvor mange penge der skal bruges fremadrettet

er stillet til miljø og fødevareministeren af fru karina due dansk

tilslutte sig og dermed betale for ligesom

idet der er tale om en privat ordning som miljø og fødevareministeriet

jeg ikke kendskab til antallet af virksomheder der

der betales af afgifter i forbindelse med ordningen eller hvad afgifterne anvendes til virksomheder

frivilligt mærke med de oplysninger de ønsker at mærke med

så længe mærkningen er klar og ikke er vildledende for forbrugeren det følger af reglerne om information til forbrugerne i forbindelse med markedsføring af fødevarer i den forbindelse vil jeg også sige at en frivillig mærkning

betyde at man som forbruger kan vælge en vare til

kan vælge en vare fra fødevarelovgivningen stiller ikke oplysningskrav i forhold til eventuelle afgifter i forbindelse med private

certificeringsordninger herunder for eksempel halalcertificering reglerne om fødevareinformation til forbrugerne er eu harmoniserede og en indførelse af krav om oplysninger til forbrugerne om eventuelle afgifter i forbindelse med private mærkningsordninger vil kræve en ændring af reglerne på eu niveau hvis man ønsker det

jeg bare sådan helt afslutningsvis som svar på den sidste del af spørgsmålet sige at hvis man har en mistanke om at danske virksomheder på den ene eller på den anden måde på direkte eller indirekte måde er med til at finansiere terrorvirksomhed så har jeg en krystalklar forventning om

eller markedsføringen af en vare så må man jo spørge virksomheden altså man må antage at at de fleste af dem som som får foretaget den her halalcertificering

skilter med det på produktet fordi det ligesom er det der er pointen med det hvis man så ønsker at fravælge det

må man jo spørge producenten hvis man har en holdning til

en virksomhed ikke må donere penge til dette eller hint så må man jo spørge virksomheden det er jo heller ikke angivet på produkterne uanset

få nogen garanti for at de produkter jeg køber ikke er produceret af en virksomhed som yder støtte til

partier jeg ikke bryder mig om eller et eller andet andet

ikke nogen garanti for

derhen at der så er særlige organisationer hvor man altså skal oplyse det

afledt af afslutningen på fru karina dues spørgsmål

finansiere terrorisme så er det jo ulovligt det

som forbruger aktivt kan vælge til

vælger at anvende så længe de ikke vildleder forbrugeren er simpelt hen ikke lige inden for miljø og fødevareministerens ressort og det har jeg i kapacitet af miljø og fødevareminister ikke

stillet til miljø og fødevareministeren af

brombærkrat og dermed ødelagt levesteder og jordbund samt vinterføden for de vilde heste som frivillige i organisationen verdens skove havde arbejdet for gennem flere års frivilligt arbejde for at skabe en vild natur og hvad vil ministeren gøre i denne sag for at sikre

orientere verdens skove det har styrelsen beklaget og det skal styrelsen også gøre

bjergskov overdrev som den her sag helst ikke skal gå ud over og det har bestemt heller ikke været naturstyrelsens hensigt jeg tror at sagen skyldes en misforstået modsætning mellem naturpleje med græssende dyr og naturpleje via maskinel fjernelse af for eksempel brombærkrat bjergskov overdrev er et af de vigtigste lysåbne overdrev i sønderjylland og tilgroning med brombær er sådan set en væsentlig trussel mod naturtilstanden på overdrevet uden naturplejen vil arter der trives i næringsfattige miljøer blive udkonkurreret af hurtigtvoksende arter for eksempel

men det er ikke altid muligt at sikre et højt nok græsningstryk derfor bruges maskinel slåning hvis det bliver nødvendigt kørespor efter store maskiner i et naturlandskab er ikke kønt men brud og åben jord til frøspredning kan altså også have en gavnlig effekt der er stadig brombærkrat og der er stadig andre vedplanter på arealerne som hestene også vil kunne spise i løbet

bliver jeg altså nødt til at anfægte

at spørgeren kalder rydningen af et brombærkrat på nul

dybt tragisk forløb altså tragedier

opstår ved menneskelig ulykke og ikke ved beskæring af et brombærkrat kan vi lige få

bare en anelse proportioner i i debatten her

alle tiders gør naturstyrelsen altid det rigtige nej friske øjne på indsatsen

jeg nu se nærmere på naturstyrelsens arealpleje ikke fordi jeg tror at den sådan skal omkalfatres i alt væsentligt

fejlen stikker lidt dybere

man drøftede i samarbejdsgruppen om hestene skulle hjælpes på vej i starten med mindre indgreb her foreslog verdens skove

afbrænding af mindre områder og at der kunne ryddes små stier og lysninger i de tætteste brombærkrat med mindre håndholdte maskiner det kunne give

at hestene spiser de her krat det var

har mulighed for at spise noget hen over vinteren for brombærkrattet er væk så skal man tilskudsfodre og så gør man det man plejer og som ikke er til nytte for naturen

få en kødproduktion hvis nu det var kvæg

på mange andre områder så er ministeren ikke enig i at at det her forsøg er blevet

inde i et forløb som var aftalt til at vare fem år

er ødelagt ved at man altså har har fjernet det her

projekt mere det synes jeg er er synd og skam for jeg synes det er vigtigt at man har nogle samarbejder

med gode organisationer også om om pleje

at der var frost i jorden så man kunne bevæge sig ud

hvis jorden var blød så det var jo egentlig et

tilgodeset hensynet til partneren altså

interessant at lave de her forsøg hvor man siger jamen lad os få nogle dyr ud lad os lave noget

breder sig ud over det hele men vi bliver også nødt til at skride ind når vi kan se

altså ikke er tilstrækkeligt og det var naturstyrelsens vurdering

man havde jo netop aftalt at man skulle forsøge

men det er jo det der så har ødelagt hele ideen

naturstyrelsen som dog også ved en anelse om pleje

som jeg sagde i mit oprindelige svar gør de alting perfekt nej skal man se med åbne øjne på nye muligheder ja selvfølgelig skal man det men altså det her med at konkludere at at naturstyrelsen ikke aner noget som helst om hvordan man plejer

lidt vidt og at kalde

af et brombærkrat som ellers risikerer at ødelægge et overdrev synes jeg måske er en lillebitte smule ude

og store maskiner og det er jo det som netop gør at vi aldrig får den

fantastiske biodiversitet vi ville kunne få i sådan et område

kunne ændre naturstyrelsens fokus så man får langt mere fokus på netop biodiversitet i de her særlige

er stadig væk andre vedplanter men jeg synes at selve ideen om rewilding rewilding som vi også har drøftet ved anden lejlighed

er god og spændende jeg tror der er mange borgere her i landet der skal vænne sig til at se nogle lidt mere end slanke

dyr ude på de her arealer

det skal vi nok også lige vænne os til ud fra en dyrevelfærdsmæssig betragtning hvis man vil holde de her

betyder det altså også noget for om

er stillet til energi forsynings og klimaministeren af herre

jeg må minde om at omstillingen i landbruget bliver langt mere vanskelig end i energisektoren hvor energisektoren har vindmøllen biomassekedlen og solcellerne

har landbruget ikke den gode løsning der blot skal gøres billig og rulles ud i stor skala derfor sætter regeringen med klimaudspillet massivt ind for at støtte og fremskynde udviklingen af nye klimaløsninger til landbruget konkret har vi afsat halvfems million kroner til en fokuseret

derudover er der i klimaudspillet foruden tiltag

at forbedre biogasanlæggene som spørgeren spørgeren nævner flere tiltag der også på sigt vil kunne reducere udledningerne fra landbruget det drejer sig ikke mindst om det partnerskab med landbruget vi snart er klar med vi skal have erhvervet med hele vejen det er den bedste og mest holdbare måde at få omstillet en sektor der står for en betydelig del

præcisionslandbrug og en tilskudsordning til klimavenlig staldteknologi og så har vi jo sammen med spørgerens eget parti etableret en jordfordelingsfond der også har klimaet

i dag det gælder også for landbruget

vi nu bruger på forskning skal blandt andet sikre udvikling af nye løsninger og dokumentation af effekten det vil vi tage bestik af når vi løbende gør status frem mod to tusind og tredive og når vi skal udmønte de yderligere midler vi har afsat

at vi har brug for mere forskning i nye metoder jeg er til gengæld ikke enig med ministeren og regeringen i at det eneste vi kan gøre på landbrugsområdet er at forske i nye metoder jeg mener også vi har brug for noget handling og jeg mener sådan set at der

meget veldokumenterede redskaber som regeringen burde tage op af redskabsskuffen jeg spørger ministeren hvorfor der kun er det her ene tiltag

figurerer i regeringens egen tabel over reduktionstiltag det ligger også i spørgsmål fjorten

af klimabelastningen i regeringens udspil og der er der desværre kun ét

sagt på nationalt tv at den eneste mulighed der er er

ministeriets egne forskere som jo er blevet bedt om at lave de her rapporter som burde indgå i ministerens arbejde

der har taget udgangspunkt i at de fem virkemidler de

man kan bruge dem i sine årlige opgørelser de skal være økonomisk konkurrencedygtige og de skal være uden væsentlige negative sideeffekter så kunne man jo spørge sig selv hvorfor alle de ting der står i det her virkemiddelkatalog ikke

landbrugsproduktionen i danmark det vi har brug for er at blive klogere

skal lige være sikker på om jeg forstår ministerens

svar korrekt fordi ministeren afviser jo sådan set at det

begrundelser eller hvad det er ministeren har

at det er veldokumenteret at det kan indgå at det er konkurrencedygtigt og at der ikke er negative effekter faktisk kan man jo slå op og finde

hvor der for hvert eneste forslag står ja eller nej kan det indgå i den nationale emissionsopgørelse og er der væsentlige barrierer og der er masser af forslag som kan indgå og hvor der ikke er

negative sider herunder jo en meget større fokus på

konstrueret rigtigt og det er noget af det som vi er parate til at se nærmere på

fornuftige og det er jo også noget af det vi skal kigge nærmere på og det er jo også baggrunden for at vi afsætter de

for at se på de forskellige forslag der er og også kalde flere

også allerede i dag har mulighed for

har været sat til at finde de bedste virkemidler så siger ministeren hvis man kan dokumentere at der er en effekt af udtagning af lavbundsjord

forskerne har lavet er det jo det der har den største effekt hvis man laver udtagning af organogene jorde uden at dræne altså hvor man ophører med dræningen har det den største effekt det kan direkte indgå i emissionsopgørelsen og der er ikke nogen negative sideeffekter så må spørgsmålet jo igen være hvordan kan

ministeren kun vil afsætte penge til at finde nye metoder når forskerne allerede har

sikkert er ganske udmærkede men vi mangler stadig væk at få regnet på hvad de økonomiske konsekvenser

er de i overensstemmelse med den investering der skal foretages

mulige konsekvenser det vil have økonomisk for landbrugserhvervet i forhold til at fastholde en stor dansk landbrugsproduktion og risikoen for hvis vi ikke gør det og

seneste energiforlig blev enige om skulle være på plads i efteråret to tusind og atten men hvor der ikke har været indkaldt til møder siden september

jo sådan en kamp om ord betragter det ikke som om at nogen forhandlinger har været afbrudt

kunne nå hinanden i forhold til

og det er jo at få brugt overskudsvarme

med skatteministeriet arbejdet på og jeg tror faktisk

vi har fundet noget der er meget fornuftigt derfor vil vi meget snart præsentere det

kunne vi hurtigt have lavet en aftale men nu havde vi faktisk i en række partier

bedre udnyttelse af overskudsvarme end det som regeringen lagde op til

branchen altså fjernvarmeselskaberne som skal aftage varmen og de virksomheder som kan levere overskudsvarme

samstemmende at den løsning regeringen havde fundet på

betyde at vi fik udnyttet den overskudsvarme det ville betyde at vi ikke havde den klimagevinst

man har ligget om ikke stille så har forhandlingerne ikke

det er et udtryk for at regeringen er begyndt at kigge på reelle løsninger på det her problem

skatteministeren så faktisk lægger op til at gå i retning af

sikret at man ikke bruger mere energi end højst nødvendigt og når man så faktisk har det vi kunne kalde ægte overskudsvarme som jo er

også få det udnyttet til varmekundernes

det man kan sige er udfordringen her

at nogle af de ønsker der er fremsat af de partier vi har forhandlet med

gået ud over den provenumæssige ramme vi har aftalt at sætte af det er jo helt rimeligt at man gerne vil bruge mere end de hundrede million kroner den største udfordring for det her område er ikke at sammensætte modellen

får brugt de penge der er sat af mest effektivt så hvis man

oversat til dansk betyder at hvis vi nu faktisk får succes med at udnytte mere overskudsvarme er problemet så at man så mangler nogle indtægter fra

og derfor kan man sige at den regning skal vi jo under alle omstændigheder forholde os til og jeg synes det vil være rigtig ærgerligt hvis nogle af de afgiftsmæssige diskussioner får en god løsning for overskudsvarme til at strande når vi jo alligevel har besluttet os for at vi vil være fri af kul hvad vi i den grad ønsker

at når vi fremmer overskudsvarme

så kan man ikke det man kan måske lave en bedre model end den regeringen har lagt frem oprindelig og det har vi kigget konstruktivt på

skal man gå videre end den ramme vi har aftalt det er ikke fordi regeringen

er afvisende over for det men men den præmis må man ligesom være

lidt ærgerligt hvis vi har nogle forhandlinger som i virkeligheden går ud på at overskudsvarme ikke skal blive en succes

så opstår et andet problem og der vil jeg bare henlede skatteministerens opmærksomhed på at det jo er sådan i dag at der sker en stor omstilling ude i varmesektoren som også betyder at der kommer færre indtægter i kassen fordi al den omstilling til eksempelvis biomasse som man måtte presse igennem fordi man ikke i tide

at der mangler penge og det er jo lidt ærgerligt hvis der kommer en regning

at vi ingenting har gjort og at grunden til at vi ingenting gør

nødt til at sætte os ned og få styr på det her

ønske og mål og hvis der er en villighed

sikker på at vi kan lave en fornuftig model men jeg

at jeg kan trylle inden for den økonomiske ramme der er afsat

som ikke er der og når der på et tidspunkt igen kommer en socialdemokrat

muligheder men jeg ser frem til til forhandlingerne og

år været de jyske trafikselskabers forholdsvis vellykkede forsøg på at lave en produktdifferentiering af rutebusserne i og på tværs af trafikselskaber der er med x busruterne tale om længere regionale busruter mellem større bysamfund i jylland med relativt få stop og dermed med en højere rejsehastighed betjent af busser med særlige krav til indretning og udstyr det er de fælleskommunale trafikselskabers bestyrelse der også i fremtiden får ansvaret for at tilrettelægge denne del af den regionale kollektive trafik de regionale busruter herunder x busruterne vil fremover blive finansieret af kommunerne i fællesskab ved at de midler

som statslige tilskud regeringen sikrer på den måde

vil de økonomiske muligheder være til stede hvis spørgeren med og jeg citerer bedre vilkår for at køre på tværs af kommuner refererer til serviceniveauet og koordineringen

så mener jeg at vi med reformen skaber forudsætningerne for at x busserne får bedre vilkår det skyldes ikke mindst at de fælleskommunale trafikselskaber får ansvaret for at tilrettelægge niveauet for den regionale bustrafik med efterfølgende mulighed for at opkræve finansiering hertil fra kommunerne fordelt efter indbyggertal jeg har her skitseret visionerne for trafikselskabernes overordnede rammer på området den endelige organisering og detaljerede styringsmodel for trafikselskaberne vil blive fastlagt når der i løbet af foråret forventeligt indgås en politisk aftale herom

udtrykt bekymring i forhold til regeringens plan på det her område

ikke står mål med de udgifter

har så de ser for sig at

lave en tilstrækkelig god busdækning

hvor det er mere tyndt befolket der er en række borgmestre der

kritik af det her det er den ene ting den anden ting er

selv om kommunerne er rigtig gode til mange ting og laver et kæmpe stykke arbejde på

blive enige på tværs og det er jo kendt stof at vi har set eksempler på at nogle kommuner ikke har været villige til at betale for at andre kommuner kunne få en busbetjening kan ministeren garantere for at vi ikke får nogle kommuner som oplever en langt dårligere busdækning end den der har været tidligere eller at kommuner direkte modarbejder hinanden fordi nogle kommuner ikke vil være med til at betale til at passagerer i andre kommuner får en bedre service er det ikke lidt noget rod at man ikke længere koordinerer på et regionalt niveau

der går til regionerne så vil de en

således ligge i kommunekassen så kan kommunerne sammen beslutte

kan vi så garantere at dem der er valgt i nordjylland

også vil tillade at der er trafikbetjening i sønderjylland

også være i det fælleskommunale trafikselskab ja jeg tror at man vil træffe fornuftige beslutninger og at den ene kommune i den ene ende af regionen også vil tillade at der er en fornuftig betjening i den anden ende af regionen ligesom vi her i folketinget

at få en bedre service selvfølgelig kan man det og heldigvis for det

dog alligevel set at når en kommune der i forvejen er presset og skal skære på ældreplejen skal skære på folkeskolen skal skære andre steder hvor det virkelig gør ondt så kan et af de steder der ser ud til at være lidt lettere at spare på være hvis man så skal være med til at bidrage til en busrute som andre kommuners borgere har glæde af derfor risikerer vi altså at der her er en service der falder ned mellem to stole anerkender ministeren slet ikke den problemstilling

selv om man bor i den ene ende af regionen

ønske om at der skal være en regional betjening af ens egen kommune og de

se at andre kommuner har et tilsvarende behov og så finder man sammen og bruger de her regionale midler bedst muligt til gavn for hele regionen det tror jeg godt man kan finde ud af i kommunerne jeg har ikke den

dygtige borgmestre og dygtige kommunalbestyrelsesmedlemmer som andre

om at lytte efter hvad de siger og de advarer imod det her

koordinere langt mere samkoordinere hvorfor er det så at svaret i jylland er

et regionalt trafikselskab og det regionale trafikselskab udgøres af de kommuner som er beliggende i regionen

så er det bare spørgsmålet om pengene det er jo pengene det handler om her hvor

synes det er meget meget forfærdeligt at de penge som i dag går til regionerne bliver fordelt til kommunerne sådan at de ved selvforvaltning og kommunalt selvstyre kan beslutte hvordan tingene skal se ud i deres region

sygdom eller kommer ud for en ulykke det gælder selvfølgelig også beboerne på nordals det fremgår også helt klart af sundhedsreformen at regeringen forventer at de allerede placerede akutberedskaber ikke flyttes i de kommende år og at der ikke sker forringelser i dækningen det har vi jo desværre set at regionerne flere gange har foreslået forskellige steder i landet så regeringen har ingen planer om at nedlægge eller flytte akutberedskabet på nordals

den forrige finanslov for to tusind og atten

afsatte midler til en ekstra akutlægehelikopter i danmark så vi kunne udbygge

akutberedskabet yderligere akutområdet er også en central del af regeringens udspil til en sundhedsreform

regionerne har leveret godt nok og hvor der er for store forskelle landet over

af beredskabet konkret vil regeringen sikre et endnu mere

fintmasket sundhedsvæsen med et endnu bedre akutberedskab end det vi har i dag

lægger op til at indsætte mellem ti og femten ekstra akutberedskaber i form af

og hvor der derfor er behov for at forbedre de responstider der er i dag

som sagt er for stor variation i responstiderne på tværs af landet i dag til slut vil jeg også fremhæve at vi

med sundhedsreformen jo kommer til at oprette et landsdækkende

til akut visitation og behandling så alle kan få den samme høje kvalitet i det akutte beredskab uanset hvor i landet de bor altså ønsker regeringen at styrke akutberedskabet

af akutberedskaber helikoptere lægeambulancer og andet

grunden til at jeg nævner det er selvfølgelig at det der gør sig særlig gældende på

man netop har foretaget en meget lokal løsning må man sige oprindelig en løsning som tilbage i nitten ni og halvfems blev etableret i forbindelse med den daværende nordborg kommune som i samarbejde med en lokal virksomhed som havde et

sikrede denne nødbehandlerbil som jo altså er en lidt særlig foranstaltning den er billigere end

af det først i to tusind og elleve

bliver den her ordning til en regionalt finansieret ordning

etableret har været lokale politikere

bekymringen i forhold til hvis regionerne

selvfølgelig fordi det er et klassisk eksempel på hvor politikere finder løsninger at ikkeembedsværk finder løsninger det der er det fine er så til gengæld også en ordning som for samfundet er lidt billigere end en traditionel løsning vil være nemlig omkring en million kroner billigere fordi man benytter sig af nogle synergieffekter men effekten er meget klar under normale omstændigheder vil man have en responstid på femten minutter på nordals har man på grund af den her konkrete indsats en responstid på seks minutter hvilket alt andet lige er fornuftigt så jeg hørte faktisk

og påstande om at vi vil nedlægge dette og hint nu fremgår der jo ikke nødbehandlerbilen i det spørgsmål som herre benny engelbrecht

har stillet der tales om akutberedskabet

det jeg svarer på for så vidt angår nødbehandlerbilen og det gode samarbejde man har med danfoss

jo en aftale som regionsrådet i region syddanmark skal forholde sig til mig bekendt her i foråret i forhold til om man ønsker at forlænge

der er til hinder for at man fortsat kan have

til gengæld er behov for at sikre er at der ikke er så stor variation i akutberedskabet

spørgerens egen kollega herre troels ravn har netop

i region syddanmark som viser store variationer

både på nordals og i resten af landet i forhold til at sikre at vi får et mere ensartet niveau

man har krav på hurtig respons og tryghed i hele landet og derfor vil vi investere i flere akutlægebiler ambulancer beredskaber landet over og nej der er intet til hinder for at det gode samarbejde der er med nødbehandlerbilen på nordals

også kan fortsætte fremadrettet og det kan man jo så håbe

det præhospitale udvalg har tilkendegivet at man er meget meget tilfreds

en aftale inden der eventuelt sker en nedlukning af regionerne fordi

sikring for det fem år frem i tiden ministeren påstår at jeg spreder utryghed det håber

hvert fald ikke genkende og så tillod jeg mig bare

antage at ministeren da ministeren er valgt i området rent faktisk også kendte til

en øjenklinik på sønderborg sygehus og nu står vi så her i dag hvor herre benny engelbrecht bringer tvivl om hvorvidt der kan være et akutberedskab på nordals hvis det ikke handler om at socialdemokraterne i de her uger turnerer rundt med påstande som kan skabe frygt i forhold til hvordan vores stærke sundhedsvæsen kan blive endnu stærkere så ved jeg ikke hvad det er men jeg synes et usagligt grundlag

sundhedsvæsenet og konkret

akutberedskabet handler det om at afsætte flere penge til at vi kan få flere ambulancer akutlægebiler akutberedskaber landet over så vi får et højere tryghedsniveau i hele landet

hvor regionerne ikke har løftet den opgave i tilstrækkelig grad derfor ønsker vi at styrke det fremover og det håber jeg

det mindes jeg ikke jeg har udtalt i nogen artikler men nuvel

godt tænke mig at vide om sundhedsministeren også lytter til lytter til de bekymringer som nævnes i det bagland som jeg antager at sundhedsministeren kender nemlig i partiet venstre for mange af de bekymringer som ministeren netop har ridset op blandt andet også bekymringen

bringe tvivl omkring gode løsninger i vores sundhedsvæsen og derfor har

handler om akutberedskabet på nordals at vores sundhedsreform kommer til at styrke sundhedsvæsenet i danmark

er at vi skal styrke et sundhedsvæsen der på mange områder fungerer godt

også er steder hvor det fungerer mindre godt for eksempel sammenhæng men også akutberedskabet hvor der

i nordjylland hvor man oplever at ambulancerne

inden for femten minutter end man gør andre steder i landet det er da noget af det som der skal være større bevågenhed på

muligt at flytte femhundredetusind behandlinger fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen uden at der skal følge en eneste læge fra sygehuset med sådan som lars løkke rasmussen lovede forsamlingen til debatmødet i hovborg jævnfør avisen danmark den første februar

til at investere i at opruste det nære sundhedsvæsen så det er gearet til at løfte opgaven færre ambulante behandlinger skal foregå på sygehusene og kommunerne skal forebygge flere indlæggelser det handler egentlig om at flere borgere skal have deres behandling tættere på hjemmet så de kan undgå en unødig tur på sygehuset

vi synes der er blevet centraliseret lige lovlig meget også hvad angår relativt ukomplicerede kontroller og prøvetagninger er der behov for

som vi har så vi sikrer at flere behandlinger kommer tæt på det handler også om at sikre en bedre sammenhæng i den indsats vi har i vores sundhedsvæsen

vi for eksempel kan tilbyde vores ældre medborgere en bedre sammenhæng i et behandlingsforløb

vores borgere med psykiske lidelser at der er mere sammenhæng mellem det der sker hos kommunen det der sker på psykiatrisygehuset og det der sker ude hos egen læge derfor har regeringen også en ambitiøs målsætning frem mod

forebygge fyrretusind indlæggelser og sikre at femhundredetusind ambulante kontroller i stedet for kan foregå i et tættere samspil

tættere på hvor hvor folk bor det handler om at gøre tingene både anderledes og smartere og den behandlingsomstilling kan

at flere behandlingsopgaver fremover løses uden for sygehusene men også indirekte ved at styrke forebyggelsen og visitationen så unødvendige sygehusbesøg undgås for det første er der tale om at nogle opgaver skal flyttes

ambulante besøg kontroller og medicinsk behandling af patienter

som har behov for en lettere opfølgning men det kan også være træningsforløb efter for eksempel en

at de kompetencer der skal være i det nære sundhedsvæsen

men også ved at kompetenceløfte i det nære sundhedsvæsen

at vi med nærhedsfondens seks milliard kroner kommer til at investere i

det vælgermøde eller venstremøde var det vel i hovborg som vi har refereret til her altså at der ikke er en eneste ansat

sygehusene så bare for at slå fast jeg hører ministeren give sin formand vores statsminister ret i at der ikke skal flyttes en eneste ansat ud i det nære sundhedsvæsen er det korrekt forstået så vil jeg

så mange opgaver skal flyttes ud i det nære så mange opgaver femhundredetusind behandlinger det er mange behandlinger og man ikke vil rykke noget af det personale der er på vores sygehuse med den ekspertviden den faglighed de har ud i det nære sundhedsvæsen

et system man skal have bygget op

gerne spørge ministeren hvad er det for nogle penge man vil gøre det

sidste uge hvordan finansieringen af nærhedsfonden ikke hænger sammen

zoomer ind på de penge der er i nærhedsfonden de seks milliard

til anlæg og de tre milliard kroner til drift over seks år det er en halv milliard

det også er her svaret er på hvordan man vil kunne løfte femhundredetusind behandlinger ud fra sygehusene uden at flytte noget personale med det skal findes i de her penge

man har afsat i nærhedsfonden brugt og så har man ikke kigget på alt det ministeren lige

flere uddannelsesstillinger i almen medicin så kan ministeren ikke godt svare på hvordan

men også i forhold til medarbejdere nok til at løfte de her

synes jeg er rigtig ærgerligt det er da trist altså

sådan set borgerne har behov for at flere tilbud kommer tættere på

tilmed selv tidligere talt om det men det

nu er det urealistisk

hvor er det da trist hvis det er det niveau vi tager den her debat

håndteret lægedækningsudfordringerne få kompetenceløftet ude i kommunerne

moderne sundhedshuse så flere opgaver kan varetages tættere på

mig min ret nej spøg til side

men snakke om hvad du ikke synes eller hvad ministeren ikke synes socialdemokratiet vil vi vil styrke det nære sundhedsvæsen i oktober kom vi med vores sundhedsudspil og nærhed er et af de tre overordnede pejlemærker som vi mener er afgørende for vores sundhedsvæsen vi vil have nærhospitaler og vi vil have fælles drift af de nære tilbud i regioner og kommuner fordi vi har et kæmpestort problem

er ikke kun noget vi siger fra socialdemokratiets side kommunernes landsforening advarer mod det her ældre sagen

i det åbne rum lad nu være med at gøre det her før man har bygget det op der skal til og det svarer ministeren jo behændigt overhovedet ikke på

i kommunerne for at det her bliver realistisk

imod at regeringen ønsker at investere i det nære sundhedsvæsen og flytte behandlinger ud det er da enormt ærgerligt at man

så ikke vil være med til at skabe en nærhedsfond så vi helt ekstraordinært kan bruge seks milliard kroner på at investere i moderne lægepraksisser og moderne sundhedshuse ude i kommunerne hvor man kan få foretaget flere af de behandlinger som mange patienter i dag er nødt til at køre ind til sygehusene

det er også derfor vi skal uddanne flere alment praktiserende læger uddanne to tusind ekstra sygeplejersker over de kommende år sådan at vi også har de hænder der skal til

ministeren jo totalt mangler klarsyn i forhold til hvad der er udfordringerne i vores sundhedsvæsen i øjeblikket lad os blot

er ikke særlig god økonomi i kommunerne og der mangler personale hele vejen rundt tallene for almen praksis de praktiserende læger er jo urovækkende halvfjerds procent har lukket for tilgangen for nye patienter og ethundrede og titusind står og venter på at få deres egen praktiserende læge et tal der er i løbet af fire år vil stige til trehundredetusind og så kan ministeren ikke give et svar på hvem der skal løse opgaverne som fru astrid krag henviser til her altså femhundredetusind behandlinger som skal flyttes fra sygehuset og ud i primærsektoren fyrretusind indlæggelser som skal undgås det er dog fantastisk at ministeren tror på og drømmer sig til at det kan ske i to tusind og fem og tyve

i forhold til hvordan vi er nået frem til den her ambitiøse målsætning om hvordan vi rykker flere behandlinger ud tæt på hvor folk bor

faglig indstilling fra sundhedsstyrelsen i forhold til hvilke patientgrupper det er hvor det også er

for at investere i vores almene praksisser vi har behov for at få flere moderne sundhedshuse ude i kommunerne så flere behandlinger kan varetages tæt på i tæt kombination

sygehusfunktioner der i dag er regionalt drevet og fortsat også vil være regionalt forankret

mange gange tror ministeren ikke har læst og andre gange

kan jeg godt høre at ministeren er pinligt bevidst om hvad det er vi har skrevet fordi regeringen har kopieret rigtig rigtig mange elementer ja sågar bruger regeringen også de penge som vi satte af da vi var i regering sidst i forhold til sundhedshuse otte hundrede million

er at man tror at man kan flytte de her opgaver inden man har opbygget faglighed og kapacitet derude

kan turnere rundt med den påstand videre frem

er en udviklingsplan for sundhedsvæsenet

det er derfor at vi laver en nærhedsfond på seks milliard kr så vi kan komme i gang med at arbejde og hvor ville det da have været rart hvis socialdemokratiet for eksempel havde uddannet flere praktiserende læger da man selv sad i regering det gjorde man jo ikke der svigtede man på den opgave og løftede kun dimensioneringen med tolv stillinger nu løfter vi med en hundrede og tres

til drift om året med det vil man både finansiere tilstrækkelig mange flere medarbejdere med de rette kompetencer uden at flytte nogen fra sygehusene ud i

så man kan reducere med femhundredetusind behandlinger på vores sygehuse fyrretusind indlæggelser

sikre kompetenceløft i kommunerne i almen praksis man vil sikre flere ambulancer flere akutbiler flere akutlægebiler sammenhængende akuthjælp i hele landet flere uddannelsesstillinger i almen medicin

når man ikke er sikker på at kompetencerne er der i kommunerne og det er ikke kun et advarselsflag vi har altså fra socialdemokratiets side

tankevækkende at ministeren bruger sin taletid på at skælde ud på socialdemokratiet i stedet for at svare

ønsker fra regeringens side at styrke det nære sundhedsvæsen derfor har vi lavet en nærhedsfond på seks milliard kr hvor vi netop bliver i stand til at opbygge endnu flere moderne sundhedshuse ude i kommunerne investere i almen praksis skabe flere hoveduddannelsesstillinger noget som socialdemokratiet forsømte sidst da man sad i regering så vi desværre står og kigger ind i nogle lægedækningsudfordringer som ikke er blevet løst i tide fordi man fra

ikke lever op til de bindende kvalitetsstandarder

bindende standarder for kommunernes eksisterende opgaveløsning på sundhedsområdet det er en vigtig del af regeringens sundhedsreform at vi på den måde får lavet nogle bindende faglige standarder så man som patient kan være tryg ved hvad det er for en behandling man får ude i kommunerne uanset hvilken kommune man bor i standarderne vil være baseret på evidens og bedste praksis og de relevante faglige selskaber og patientorganisationerne vil selvsagt blive inddraget i udarbejdelsen og det siger også sig selv at kommunerne også vil blive involveret i udarbejdelsen af standarderne sådan at vi

sikrer at standarderne tager udgangspunkt i praksis standarderne kommer til at beskrive målgruppe faglige indsatser de nødvendige kompetencer men der bliver også opstillet en ramme for opfølgning på standarderne så vi kan følge med i hvordan de bliver implementeret og følge op herpå hvis det ikke kommer til at ske på den måde derudover vil standarderne også indgå i styrelsen for patientsikkerheds tilsynsarbejde og der foreligger jo som det måske er spørgeren bekendt allerede standarder for kommunale akutfunktioner dem indførte vi jo med bindende standarder

med sidste år som kommunerne har taget til sig og som jeg egentlig også oplever at de er glade for og som de er i fuld gang med at implementere

i tvivl om at kommunerne vil det bedste for deres borgere og derfor er det her jo heller ikke standarder som handler om at man ikke netop

til at vores kommuner er forskellige men vi er nødt til at have faglige standarder som også er baseret på hvad der er god kvalitet hvad der er af evidens når vi taler sundhedsfaglig behandling det

på det socialpsykiatriske område og når der bliver fastsat flere standarder på flere områder med tæt inddragelse af kommunerne og med tæt opfølgning har jeg også en

kommer vi jo så til at kunne diskutere i god dialog med kl og som sagt kommer styrelsen for patientsikkerhed selvsagt også til at have fokus på det her i deres tilsynsarbejde så patienterne

en ret håndfast konsekvens hvis man ikke

det ikke meget mening at kalde dem bindende og at kalde dem krav men det kan være at ministeren vil uddybe

i sin besvarelse det jeg fik med fra ministerens svar

hvis kommunerne ikke leverer det man mener de skal fagligt og når det her er

vi har brug for når nogle af de allersvageste patienter

med at gøre de multisyge kronikerne de ældre medicinske patienter

der er både tryghed og høj kvalitet omkring den behandling de får

vil rykke så mange behandlinger ud på så kort tid uden at kunne pege på hvor finansieringen

der er de rigtige kompetencer og

det også relevant at vide

sørge for at de her såkaldte bindende kvalitetsstandarder bliver andet end

hun tager ordet når en socialdemokrat rejser en bekymring for at der ikke er realisme

økonomi i det regeringen har lagt frem i øvrigt bakket op af flere sundhedsøkonomer der heller ikke kan se hvordan det skal kunne hænge sammen

kigge på hvor vi kan rykke ting nærmere vi har peget på nærhospitaler vi har peget på flere udgående akutte teams og vi har modsat regeringen jo også peget på en tjenestepligt for nyuddannede læger så vi faktisk kan sikre

med over ethundrede og titusind danskere der ikke har adgang til deres egen praktiserende læge og

vil stige voldsomt inden for de næste fire år til næsten trehundredetusind her har regeringen jo ikke noget svar på den korte bane og det er det der er vores bekymring det

de her forandringer men tallene er for høje økonomien stemmer ikke i regeringens udspil og det bekymrer os og det er sådan i al fredsommelighed

konsekvenser for kommunerne hvis ikke de lever op

og derfor vil jeg tage udgangspunkt i den del af de

er jo vigtigt at sige at kvalitetsstandarderne for os at se er

for at vi kan sikre flere behandlinger i det nære sundhedsvæsen

tilbud der ligger ude i kommunerne

i de kommunale sundhedstilbud tidligere det er derfor vi siger

med kommunerne i relation til hvad der skal ske med opgaveløsningen

at lave en udligningsreform herinde men der har vi jo også skrevet i vores sundhedsudspil at det er man nødt til at kigge på efterfølgende så kommunerne

er tilstrækkelig for at man kan hæve kvaliteten og få nogle fagligt forsvarlige rammer

meget klare rammer for at patienterne ikke skal opleve at bunden bare går ud af kvaliteten det er den kæmpe store bekymring der er nu og det er den ældre sagen flager det er den sundhedsøkonomer flager når de siger

så hurtigt at kunne flytte så mange behandlinger ud med den økonomi regeringen lægger op til der er derfor vil jeg vi har ikke så meget tid og det bliver

frem hvordan man fordeler de driftsmidler man har i nærhedsfonden på alle de mange ting man siger man kan

om at det regeringen foreslår er rigtigt og vigtigt at vi får bindende faglige standarder kvalitetskrav til kommunernes tilbud

apopleksi kræftrehabilitering

de møder derude så jeg oplever ikke som spørgeren ligesom siger at ældre sagen skulle være imod det her overhovedet ikke og derfor mener set også at dem jeg oplever er mest imod det er socialdemokraterne desværre

lige om et øjeblik og det er det der er udfordringen ministeren siger at ministeren har tiltro til at kommunerne vil arbejde med og ministeren siger også at

for borgerne ja men udfordringen er jo om

det der er situationen i det regeringen lægger frem her

er jo at den geografiske ulighed kan stige yderligere kan ministeren ikke bekræfte at noget af det der er årsagen til geografisk ulighed er at der reelt er en ulighed i økonomi i muligheden for at rekruttere personale

ønskede man ikke

i vores sundhedsreformudspil i forhold til at få kigget på hvad det er for en økonomi der er til stede

set op til at det er en pligtopgave for et folketing når man har gennemført en sundhedsreform

region til region men sådan set også fra kommune til kommune

derfor ønsker vi at indføre bindende faglige standarder sådan at man sikrer kvaliteten i de tilbud man

men det gælder jo også de opgaver kommunen har i dag genoptræningsopgaven er jo en kommunal opgave

måde lever op til de kvalitetsstandarder der sættes kommunen kan ikke de vil

gør regeringen det vil være en geografisk ulighed der går ud over befolkningen

nu har regeringen haft magten venstre har haft styringen i tre

halv år og der er sket intet på det her område hvad vil regeringen gøre hvis en kommune i fremtiden ikke kan leve op til de kvalitetsstandarder der bliver sat

det tror jeg også godt herre flemming møller mortensen ved

på et sagligt oplyst grundlag hvad det er vi står over

kvaliteten men der er stadig væk rigtig mange sundhedstilbud ude i kommunerne i det nære sundhedsvæsen hvor vi ikke har faglige standarder for

det kan være rehabilitering på kræftområdet det kan være på socialpsykiatriske område hvis man som patient også har behov for medicin

set er en vigtig del af det at udvikle vores sundhedsvæsen

hvor vi har faglige standarder skal de selv sagt også

kvalitetsstandarder det var det der var spørgsmålet hvad mener ministeren konsekvensen skal være hvis kommunerne ikke lever op til de bindende kvalitetsstandarder for behandling af patienter med kroniske sygdomme og af ældre medicinske patienter

at økonomien og tiden bliver nødt til at

der så fagligheden følger med så der er en høj nok kvalitet så det ikke igen bliver de her patienter der taber og bliver tabt på gulvet så vil ministeren og

hvad mener ministeren konsekvensen skal være for de kommuner der ikke kommer til at levere den faglige kvalitet

en opfølgning i forhold til de faglige krav men det vil også indgå i styrelsen for patientsikkerheds tilsynsarbejde

føre tilsyn med om kommunerne så lever op til kravene

for at den økonomi der skal være til stede

tilknyttet hjørring sygehus at denne akutlægebil ikke i fremtiden vil blive sparet væk af embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer i sundhedsforvaltninger som ikke er valgt ind af borgerne i nordjylland men som i stedet

at de allerede placerede beredskaber ikke flyttes så der sker en forringelse af dækningen vi har altså ingen planer om at nedlægge akutlægebilen som er tilknyttet hjørring sygehus

vi jo desværre set region nordjylland har været i gang med ad flere omgange og dermed har skabt tvivl om akutlægebilens fortsatte drift det har jo skabt utryghed i nordjylland og derfor er det så sådan set også meget rart

nemlig tværtimod at styrke det akutte beredskab

så har fået placeret i den nordlige del af danmark så vi sikrer et

bedre akutberedskab med sundhedsreformen ønsker vi at styrke akutberedskabet yderligere fordi det handler om at sikre at alle borgere i danmark kan være trygge ved at

hvis de bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke og det gælder selvfølgelig også beboerne i hjørringområdet eller i det nordlige jylland

akutområdet er derfor en central del af regeringens udspil til en sundhedsreform hvor vi ønsker at tage et opgør med den uigennemsigtighed og forskellighed der i dag er på det

at indsætte ti til femten ekstra ambulancer akutlægebiler akutberedskaber landet over særlig i de områder hvor der er et særligt behov sådan at vi kan forbedre responstiderne og det gør vi fordi vi synes der i dag er for stor variation i responstiderne på tværs af landet og det går jo blandt andet særlig ud over nordjyderne hvor man kan se at der er færre ambulancer der kommer frem inden for femten minutter end der for eksempel er i region midtjylland så vi vil styrke akutberedskabet med

man kan lidt få fornemmelsen af at der skulle tales udenom ministeren er inde på at man i regionerne har været presset på økonomien og at der derfor også har været besparelsesforslag på tale men det der har reddet de her akutlægebiler er jo at der har været et demokratisk organ

der i den grad har været lokale politikere der har råbt op og sagt prøv at høre her vi kan ikke

have sikret de her biler for ellers går det ud over vores

i københavn eller i aarhus træffes en beslutning

i dag er der jo trods alt lokalt valgte repræsentanter i regionsrådet som lytter til hvad folk i

har region nordjylland haft i farezonen flere gange og dermed skabt utryghed og

lige præcis det vi ønsker at gøre op med jeg synes ikke det er rimeligt at borgere i nordjylland skal acceptere at der kun er omkring en og halvfems procent af ambulancerne der når frem inden for femten minutter

så ønsker vi at styrke den og indsætte en fjerde akutlægehelikopter der er placeret i det

tilsvarende ønsker vi jo med sundhedsreformen at styrke akutberedskabet i nordjylland herunder også omkring hjørring ved at indsætte flere akutlægebiler ti til femten har vi afsat økonomi til fordi vi ikke synes det er rimeligt at der er så dårlige vilkår i nordjylland og det skal ikke afhænge af en enkelt politisk forhandling

tak for det men kan ministeren ikke sætte sig ind i de mange borgeres bekymring efter

midten af nullerne har man jo set på det kommunale niveau men jo

sidder i for eksempel hjørring og hører at nu skal beslutningerne træffes på slotsholmen eller i aarhus så bliver man lidt

man synes måske i forvejen at der er lige vel langt bare til aalborg hvis beslutningen så skal træffes her på slotsholmen

inden for femten minutter i region nordjylland end der for eksempel er i region midtjylland

at man så siger

at mit akutberedskab skal være afhængig af den region jeg bor i

i forhold til hvordan vores akutberedskab ser ud vi synes ikke det er rimeligt at der kun er en og halvfems procent af ambulancerne der kommer frem inden for femten minutter i nordjylland mens det er seks og halvfems

beredskab som man har i resten af landet det afsætter vi også økonomi til at kunne sikre fremadrettet

den seneste strukturreform det hele skulle være bedre og billigere og tættere på

er næsten halveret kræftoverlevelsen er større end den nogen sinde har været

med sundhedsreformen vi siger at der skal mere nærhed i en række af vores sundhedstilbud

det der ikke kræver højt specialiseret behandling hvordan vi kan flytte de behandlinger ud tættere på hvor folk bor ud til egen læge ud i kommunale sundhedshuse ud på nogle af de sygehuse der i dag er små men er drevet i fællesskab mellem kommuner og regioner i forhold til at få mere nærhed sundhedsvæsenet

det er der behov for i de kommende år det lige præcis det regeringens sundhedsreform handler

sundhedsministeren er i dag meget ombejlet så det

til hende nemlig fra herre flemming møller mortensen

som i dag er på så også vil tage sig tid til at læse

det fremgår af kapitel fem at de en og tyve sundhedsfællesskaber vil bestå af repræsentanter for sygehusene almen praksis og kommuner i det optageområde der skal bygge bro på tværs af aktørerne sundhedsfællesskaberne vil altså ikke have en bestyrelse og der er altså ikke tale om at sundhedsfællesskaberne kan blive tvunget til at lukke et sygehus når det så kommer til sundhedsforvaltningerne

en bestyrelse sundhedsforvaltningerne

overtager nogle af regionernes driftsområder på sundhedsområdet mens de tværgående opgaver der hensigtsmæssigt kan koordineres

og akutberedskab i sundhedsvæsen danmark så vi får fælles standarder på tværs af landet

sikret innovationsdriften og kvaliteten sundhedsforvaltningerne

skal sikre en sundhedsfaglig og effektiv drift af sygehusene

gode resultater som vi heldigvis har set på vores sygehuse gennem de seneste mange år og så vil den årlige udviklingsplan for sundhedsvæsen danmark have betydning for sygehusdriften i sundhedsforvaltningerne fordi sundhedsvæsen danmark

helt generelt får en rolle som koordinerende og opfølgende instans der skal sikre

sammenhængende og også ensartede løsninger på på tværs af landet derfor vil man jo aldrig kunne træffe beslutninger op imod den udviklingsplan der udstikkes årligt fra regeringens side

med folketinget og som jeg også har svaret spørgerne tidligere ændrer det udspil til sundhedsreform som regeringen har lagt frem

ministeren har forberedt et svar på spørgsmålet men giver overhovedet ikke svar til gengæld forsøger ministeren at få socialdemokratiet til at fremstå som om vi har forstået tingene

vi har læst det her grundigt og vi har også lyttet til den bekymring som rigtig mange rejser hvor ligger beslutningsmyndigheden hvem

at beslutte at et sygehus måske skal lukkes altså så konkret er spørgsmålet og det må regeringen vel have drøftet for jeg tror næppe at regeringen

det antal sygehuse der skal være for stedse i danmark der må være en eller anden dynamik

nye sygehuse ud over dem vi bygger i øjeblikket hvis det er det man finder er det rigtige

tvinge en lukning af et sygehus igennem ude i et af de en og tyve sundhedsfællesskaber det er det der spørges

og det der bliver kritiseret fra manges side er

er totalt uklart hvem skal kæmpe en sag hvem kan kæmpe en sag lokalt

understøtte både demokrati og forståelse for

ikke er ens der skal måske træffes beslutninger rundtomkring som understøtter en forskellig udvikling fordi det er det der er nødvendigt men hvem kan træffe beslutning om at lukke et sygehus

sundhedsfællesskaberne der driver

og man vil jo aldrig kunne træffe beslutninger op imod det der er udstukket i den udviklingsplan der er for sundhedsvæsenet og den sundhedsreform som regeringen har lagt frem ændrer ikke ved sygehusstrukturen i i danmark men vi ønsker til gengæld at sikre mere nærhed i behandlingerne og derfor kommer vi også til med nærhedsfonden på de seks milliard kroner at investere massivt i kommunale sundhedshuse nogle af dem vil også ligge sammen med regionale funktioner i forhold til at man som borger kan få flere tilbud tættere på hvor man bor

vi har også behov for mere sammenhæng og derfor opretter vi de en og tyve sundhedsfællesskaber

den her koordinerende opgave på tværs af kommune almen praksis

sundhedsvæsen danmark som er øverste myndighed

kan gøre noget men det ministeren så

er de fem sundhedsforvaltninger kan de heller ikke beslutte at et sygehus skal nedlægges

så synes jeg godt nok at alt flagrer og hvis ikke vi kan bruge spørgetiden her i folketingssalen til at få så konkret et spørgsmål besvaret i en diskussion om så forvirrende en sundhedsreform som den regeringen har lagt frem så der godt nok mange ting der kommer til at blafre

de behandlinger som ikke behøver at ligge på et højt specialiseret sygehus sådan at borgerne får mere nærhed i det sundhedstilbud de får

akutberedskabet så vi får en national ramme for det og det er ikke sundhedsfællesskaberne

hverken det der bliver forankret og besluttet i sundhedsvæsen danmark eller det der fremgår af den årlige

udviklingsplan for sundhedsvæsenet

sundhedsministeren siger at reformen sådan set er ganske enkel

alle de spørgsmål der har været stillet også ude i virkelighedens verden af sundhedsøkonomer af professorer i økonomistyring og

som ikke kan forstå hvordan det her system skal fungere med lokale fællesskaber hvor der er vetoret for enkelte borgmestre der skal tilbage i kommunalbestyrelserne og som vi så nu kan forstå på ministeren i dag alligevel ikke har noget at skulle

i forhold til en beslutningskompetence for den ligger slet ikke ude lokalt det har vi ellers skullet høre når ministeren har

berolige partikolleger fra venstre der spørger hvor er det demokratiske mandat lokalt så

borgmestre og udvalgsformænd i sundhedsfællesskaberne nu siger ministeren så her i dag at

beslutningskompetencen ligger overhovedet altså hvis der står én ting klart tilbage

at det ikke er en meget enkel reform regeringen har gang i det bliver mere bureaukratisk det bliver mere indviklet vi får flere lag så jeg vil

ministeren hvordan kan man så søge den lokale indflydelse

mere sammenhæng og mere nærhed i vores beslutninger

for eksempel hvor hurtigt ambulancen kommer frem landet over det skal jo ikke samtidig besluttes nede i et sundhedsfællesskab

handler om det nære og det sammenhængende tilsvarende rykker vi noget op nationalt

ikke så svært

mener at alle er i tvivl om er egentlig ikke det jeg oplever heller ikke når jeg taler med dem

vi får et mere sammenhængende sundhedsvæsen

mellem det der sker på sygehusene i psykiatrien

og det der sker i kommunen og det er lige præcis det

tryghed i vores sundhedsvæsen og så rykker vi noget op nationalt

set to forskellige retninger som er med til at styrke

med fem led i stedet for de tre vi kender i dag

til regeringen om lad os nu få løst de problemer der er

for en beslutningskompetence der ligger i de lokale

og vi skaber med de en og tyve sundhedsfællesskaber en forpligtende ramme om det

hver femte patient der i dag oplever at der ikke er sammenhæng i deres forhandlingsforløb at kommunen ikke er klar til at tage over når man bliver udskrevet fra sygehus eller at egen læge ikke er koblet tilstrækkeligt på det nytter ikke noget

kommer til at ske ude i de en og tyve sundhedsfællesskaber hvor der også kommer flere kompetencer i relation til at tage sig af

så ville de sidde fuldstændig lige så forvirrede som jeg er

at det ikke kan lade sig gøre at få et svar fra regeringen på så konkret et spørgsmål det synes jeg virkelig er grotesk og det er slet ikke det vi har brug for i vores politiske system

teknisk gennemgang af sundhedsreformen hvem kan lukke et sygehus hvis det

skal besluttes at der skal lukkes et sygehus

svar fra embedsmændene nu spørger jeg ministeren for femte gang hvem kan træffe beslutning om at et sygehus

en bestyrelse i et sundhedsfællesskab til at lukke et sygehus det svarede jeg på i første runde og det

igen det er ikke sundhedsfællesskaberne der driver sygehusene det er sundhedsforvaltningerne og man vil aldrig kunne træffe en beslutning op imod hvad der ligesom er besluttet overordnet set i forhold til den udviklingsplan der er udstukket det der ligger i sundhedsvæsen danmark og det ens egen bestyrelse i

er det ikke sådan at regeringens sundhedsreform ændrer på den sygehusstruktur vi har i danmark i dag

at sundhedsfællesskaberne handler om at skabe nærhed og sammenhæng for patienterne

samarbejdet ude i det nære sundhedsvæsen det handler ikke om at drive vores højt specialiserede funktioner

er der sker hernede hver fredag er det sådan at folketingsmedlemmerne inden klokken tolv kan sende et skriftligt spørgsmål til en hvilken som helst minister hvis ministeren

være til stede i salen om onsdagen har vi så det vi kalder spørgetid og der skal ministeren så svare på det skriftlige spørgsmål det er derfor det bliver læst op som det første bagefter svarer ministeren og så er der fri debat

gang og en halv minut næste gang hvis ellers vi kan få

så kan man gøre det specielle hvis man har en kollega der er interesseret i samme emne at man kan have en medspørger med og det er det vi ser i øjeblikket

i dialog med hinanden til at uddybe det her emne

så har man lov til at stille to

og derfor har herre flemming møller mortensen endnu en gang muligheden

det kan virke lidt forvirrende når vi render op og ned og frem og tilbage her

er nummer trettende til sundhedsministeren og hovedspørgeren er herre flemming møller mortensen og medspørgeren som sagt

med regeringens sundhedsreform ikke længere skal være op til folkevalgte fra nordjylland men i stedet en bestyrelse udpeget af sundhedsministeriet i københavn at beslutte hvordan

mange tilbud der med fordel kan ligge tæt på borgerne jordemoderkonsultationer forskellige ambulatorier diætister med videre man må også kunne se at mange af de her funktioner indgår i regeringens sundhedsreform

forslag til ting der kan ligge tæt

sygehus er ved at blive etableret en ny stor lægeklinik i sygehusets gamle modtagelse lægeklinikken vil have tilknyttet tolv læger have ansat flere sygeplejersker og på sigt også andre sundhedsprofessionelle den her samlokalisering vil understøtte et godt fagligt miljø og samarbejdet mellem lægeklinikken og de forskellige ambulatoriefunktioner

et mere nært sundhedsvæsen hvor flere tilbud rykker tættere på hvor man bor

er det som sagt sådan at regeringens udspil til en sundhedsreform ikke ændrer ved den planlagte sygehusstruktur

til gengæld sætter vi en mere ambitiøs retning for sundhedsvæsenet

og styrke de nære tilbud i kommuner og almen praksis og også nogle gange på tværs af sygehuse

er et glimrende eksempel på hvordan man kan udvikle nogle nære tilbud i vores sundhedsvæsen der kan være med til at gøre at alting ikke centraliseres omkring de store sygehuse

må og skal styrkes og

har sagt at vi vil oprette nærhospitaler og vi har sagt hvilke funktioner der kan være der og at det er en drøftelse mellem kommune og region hvordan

i høj grad med udgangspunkt i hvad det er der er et lokalt geografisk behov at venstre så i deres sundhedsreform har kopieret det og mange andre ting fra det socialdemokratiske udspil

lancerer sit udspil meget sent og vi har altså ventet tre en halv halv år her i folketinget på et udspil

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som venstre gik til valg på sidste gang og nu her på falderebet inden et valg kommer der en lillebitte smule

sygehus ikke skal leve leve for for evigt hvem vil så have muligheden for at sige at

instans vil have en bemyndigelse til at træffe sådan en beslutning nu får jeg lejligheden

at spørge igen for jeg fik ikke svar i det sidste spørgsmål men det er i total forlængelse af det foregående spørgsmål så hvem vil kunne

i danmark fremover hvis ellers det står til regeringen

sundhedsvæsen danmark med en bestyrelse og nogle der skal sidde i aarhus fem sundhedsforvaltninger som skal sidde ude i de geografiske områder der er vores regioner i dag og så en og tyve sundhedsfællesskaber som består af en opdeling af nogle kommuner omkring nogle akuthospitaler

jeg rigtig gerne have et konkret svar fra ministeren hvem vil have bemyndigelsen til det

ændrer ved den planlagte sygehusstruktur det gør den ikke men vi skaber et mere enkelt sundhedsvæsen hvor vi går fra tre folkevalgte niveauer til to folkevalgte niveauer og vi skaber mere nærhed i tilbuddene i vores sundhedsvæsen hvor vi med nærhedsfonden på seks milliard kroner investerer i flere moderne sundhedshuse og i de samarbejder der skal være ude i det nære sundhedsvæsen så man kan få flere tilbud tættere på hvor man bor som jeg nævnte indledningsvis

et præcis det som regeringen skitserer

store sygehuse men med fordel kan ligge tættere på og så tager vi et nationalt ansvar for udviklingen af

vil sige hvad det er der er sandheden fordi sandheden er at de beslutninger fremover glider af politiske beslutninger det bliver centraliseret og det bliver ikke med baggrund i en demokratisk proces det bliver med baggrund i at der sidder en professionel bestyrelse som kan træffe beslutninger som påvirker et stort geografisk område og så prøver ministeren at dække sig ind ved at sige at der ikke er lagt op til at sygehusplanens struktur skal forandres

men alle os der arbejder i det her felt ved at det her er en dynamisk størrelse

sagt hvem skal beslutte at der oprettes et nyt sygehus eller en ny sygehusafdeling

supersygehuse og akutsygehuse har vi rigtig mange enheder og det

funktioner som ikke behøver at ligge på de højt specialiserede sygehuse ambulatorier jordemoderkonsultation en række andre funktioner herunder diætist det

så de rykker tættere på hvor man bor

at investere i moderne sundhedshuse nogle af

hvor man dermed får flere kompetencer

at man kan få flere tilbud tættere på hvor man bor og det er det nære sundhedsvæsen med en bedre sammenhæng som vi skal udvikle og investere i i de kommende år

vi har sundhedsvæsen danmark en parallel til statens kunstfond eller banedanmark altså noget centralt udpeget vi har fem sundhedsforvaltninger vi har en og tyve sundhedsfællesskaber vi har kommunale repræsentanter der sidder her hvordan kan det være mere enkelt end det system vi har i dag jeg forstår det simpelt hen ikke det vi kredser om i

spørgsmål hvor kan man tage de lokale særhensyn der ikke giver mening i regnearkene i et bestyrelseslokale

meget kompetence der hvor de lokale folkevalgte er men vi kan ikke få

det spørgsmål som er blevet stillet nu mange gange kan sundhedsvæsen danmark altså den centrale

et sygehus eller

i regionerne i dag og som ikke nødvendigvis behøver at ligge på de højt specialiserede sygehuse men lige så godt kan ligge på nogle af de mindre sygehuse ligge ude i almen praksis ligge ude i kommunale sundhedshuse det er lige præcis det vi skal styrke i de kommende år

både penge og ressourcer i med sundhedsreformen

at få flere sundhedstilbud tættere på hvor folk bor

så som regering vil lægge ned i en kommende udviklingsplan som selvfølgelig vil være afgørende for hvad det er for en udvikling sundhedsvæsenet så vil tage i de kommende år mere nærhed mere sammenhæng højere kvalitet og grundlæggende et system hvor patientrettighederne

en eller anden grad af lokal indflydelse fordi der sidder nogle borgmestre og nogle udvalgsformænd

i forhold til

selv om det ikke er det man ønsker i de lokale sundhedsfællesskaber er det rigtigt at det

der ud af den meget meget lange talestrøm fra ministeren står tilbage på spørgsmålet som lød kan sundhedsvæsen danmark tvinge en bestyrelse i et sundhedsfællesskab til at

regeringen lægger op til med sundhedsreformen i forhold til hvem

en bestyrelse bestående af seks personer nogle er indstillet fra kommunalt hold og en er indstillet fra patientorganisationerne så vi får patienterne helt ind i hjertekammeret af driften af vores sundhedsvæsen

vi har også lagt op til at genudpege de eksisterende regionsrådsformænd til at være formænd

men regeringens sundhedsreform som sådan lægger ikke op til ændringer i sygehusstrukturen i danmark

at jeg har svaret på et par gange men jeg kan

efter den periode vups

indflydelse væk det jeg synes er

spørgsmål her er at ministeren prøver at stikke blår i øjnene på tør ikke at stå på mål for det det drejer sig om

det lokale hensyn den lokale indflydelse går fløjten og det ministeren giver udtryk for er at dem der sidder langt

væk ved bedst og at de kan træffe beslutningerne

dem der sidder derude og kæmper en sag i dag og hvor man har set hvordan det i meget høj grad lykkes derude derfor dumper socialdemokratiet på det her punkt regeringens sundhedsreform det her er centralisering så det virkelig

i sundhedsreformen at skabe mere nærhed at skabe mere sammenhæng for patienterne

sygehusene i området psykiatrien og den almene praksis så vi får lavet større sammenhæng for patienterne

mere nærhed mere sammenhæng så er der noget vi

det er rimeligt at der er så store geografiske forskelle det er akutberedskabet hvis vi skal tage

systemer hvor vi synes det er rimeligt at vi køber det ind fælles fremadrettet eller medicoteknisk udstyr det handler sådan set

hvordan vi bruger vores penge mest fornuftigt til at sikre god behandling til vores patienter

der nogle funktioner der skal være mere nære og nogle funktioner vi så skal

og sygehuse det blev i alt cirka seks og fyrre minutter altså en overskridelse på seks minutter men det blev grundigt

svare og hun har på forhånd udsendt en

omfattende skriftlig redegørelse som ordførerne sandsynligvis tager udgangspunkt i men forhandlingerne

med stor interesse altså jeg er ikke

og regeringen har adresseret noget som i alt for mange år er blevet fejet ind under gulvtæppet nemlig

jeg har beskæftiget mig med de religiøse forfølgelser i i mange år

tilbage til to tusind og otte hvor jeg skrev noget om asia asia bibi

for blasfemi og forhånelse af profeten men også for at være kristen og for at røre ved muslimer og efterfølgende blev den guvernør der tog hende i forsvar likvideret på gaden fordi han tog hende i forsvar og pakistan jo i øvrigt har indført sharialov og shariaafstraffelsesmetoder ved lov sådan er det i pakistan jeg synes at det her er en kærkommen lejlighed til

at det her er meget meget væsentligt det jeg så

og har interesseret mig for er de kristne i mellemøsten også fordi

jo så at sige er europas og danmarks fokusområde hvad angår de religiøse forfølgelser derfor

synes jeg at det giver mening at lægge

der er folk der bliver forfulgt og vi har jo lige hørt om

takker min gud og skaber for at jeg er født i et land hvor religionsfriheden er indskrevet i vores grundlov og hvor den så faktisk også bliver respekteret i den grad den

kristenforfølgelserne i mellemøsten jeg synes

det spiller ikke nogen rolle i den europæiske debat og i den europæiske offentlighed er de kristne i mellemøsten jo stort set glemt jeg tror det har meget at gøre med at man ikke vil lægge sig ud med religionen islam og ikke

islamiske regimer i mellemøsten og at man så vender det blinde øje til men det er jo altså

har jeg med mig en opgørelse fra open doors som jo er en organisation

hvis man kigger på den kan man jo se at i toppen for kristenforfølgelser ligger det gamle stalinistiske kommunistiske regime i nordkorea og nedefter følger så

afghanistan der er somalia der er libyen der er pakistan der er yemen der er iran der er syrien der er irak der er saudi arabien og egypten for blot at nævne nogle af de første på listen i lande som afghanistan libyen

mens den i irak saudi

hvis man ser på hvad forfølgelse af de kristne i de islamiske lande har betydet kan man vende blikket mod mellemøsten i nitten

af mellemøstens befolkning der var kristne tretten procent i dag er vi nede på fire procent

i dag er vi nede på jeg har set et tal på fem

i irak inden for de sidste år er gået stærkt i nitten syv og firs var

går ret lang tid før der ikke er flere kristne tilbage

og interessen fra europæisk side er påfaldende lille derfor er jeg også glad for at ministeren

jeg synes faktisk at det er lidt pinligt for de gamle kristne nationer i europa at man

vender det blinde øje til den systematiske fordrivelse og udryddelse af de kristne

et eksempel

mursi og det islamiske broderskab kom til i egypten blev de kristne udsat for ekstreme forfølgelser på blot en måned blev tres kirker udsat for hærværk de blev plyndret eller de blev brændt

og fortæller om det der skete dengang sagde at han lå og sov i en tilbygning til kirken da den lige pludselig blev overfaldet af fem hundrede mennesker der så efterfølgende satte kirken i brand han er vendt tilbage i dag og der er kun ruinerne tilbage

det som jeg synes er påfaldende i det her er at vi taler om nogle af de ældste kirkesamfund i verden den syriske kirke den

den sags skyld den afghanske kirke

som

det som har været påfaldende er jo og det er sådan lidt

paradoks som jeg ikke rigtig ved hvordan jeg selv skal forholde mig til at de gamle diktatorer som mubarak og gaddafi og nogle

faktisk beskyttede de kristne mens de islamiske broderskabspartier der bliver valgt til magten så begynder en ekstrem og og systematisk forfølgelse

takt med jeg har beskæftiget mig med det undrer det mig bare mere og mere at de kristne jo kan være forsvundet ud af mellemøsten i løbet af nogle generationer i løbet af

være forsvundet og at vi bare har siddet og

til at vi så faktisk får drøftet det her seriøst og derfor

ikke overraskende tror jeg rosen fra både den socialdemokratiske ordfører og ordføreren fra dansk folkeparti i forhold til at regeringen

udgangspunktet at man vedkender sig at man er et kristent land og efterfølgende at man vil gøre en indsats på det her felt har taget nogle initiativer

tog det ikke som et udtryk for at man skulle finde noget at kritisere

så gør og det er vel fordi det vi har på bordet ikke

diagnosepapir

medicin altså næste skridt må

gøre ved det jeg tror vi alle sammen med hver vores udgangspunkt hvor vi betoner nogle ting mere end andre er enige om

en ret der skal gælde retten til at tro hvad man vil eller retten til ikke at tro noget som helst og at vi har en forpligtelse til at have fokus på det så tror jeg det vil være overraskende for nogle

og det mener jeg at vi sammen med andre elementer skal have skarpt for

også fremgår at religionsfrihed

frihed til at man med religionen i hånden

har den værdi som fælles fundament at retten til at tro er lige så fundamental som for eksempel retten til at have en politisk overbevisning

så kan man have forskellig tilgang til det internationale og det var en fornøjelse at opleve herre

tro mod det internationale samarbejde

vi behøver jo ikke have den tilgang at det skal være konventionsbåret for lad os nu holde fokus på

meget enig med ordføreren for

at selvfølgelig har vi behov for et internationalt perspektiv

inspirere andre lande har været initiativtager til konferencer og så videre men vi kan også se på det i forhold til hvad det er for nogle værdier og forudsætninger vi vil have i

mindset for eksempel i

have som forudsætning for at give støtte at vi fremmer en positiv udvikling i retning af mindre forfølgelse af for eksempel kristne eller andre troende jeg tror på

og jeg vil faktisk også sige at at

kan man altid diskutere fn systemet og være kritisk over for det men jeg synes da trods alt at der er et forum hvor

man kan tage drøftelsen og den del af det synes jeg er vigtig altså det det

tror jeg sådan set at måden at stoppe det på blandt andet i mellemøsten

påtale det på en måde så de regimer skammer sig

hvad er det for noget altså hvad er det for noget at de kristne i irak nu bliver fordrevet

de er ved at forsvinde nu det kunne man da godt rejse som minister tage

på den måde er jeg tilhænger af internationalt samarbejde det er bare måden hvorpå det skal foregå

men men internationalt samarbejde selvfølgelig hvad

venstres ordfører enig med ordføreren for dansk folkeparti man kunne måske

nævne det europæiske samarbejde der jo med en stærk stemme har haft nogle udtalelser nogle holdninger i forhold til styret i venezuela

nær sagt hvad ellers

sidste jeg vil gøre opmærksom på i forhold til refleksionerne

udviklingen i forhold til den kristne tros udbredelse i mellemøsten

herre christian langballe havde gjort det så fint men danmarks engagement i det internationale samarbejde kan også være båret

her jeg kan jo bruge den her debat til at få hamret

de antydninger der er som om

jeg ikke skulle gå ind for for samarbejde også med de europæiske lande

på et kontinent hvor man har samarbejdet og handlet med hinanden også har krigedes og alt muligt andet men men så sandelig da har

den westfalske fred og der kom diplomatiet og alt muligt andet selvfølgelig skal selvfølgelig skal vi

da samarbejde det er der ikke nogen der nogen sinde har benægtet når jeg er imod det

unionsdannelse som jeg ikke bryder mig om

langt langt langt væk fra kristenforfølgelser eller religiøse forfølgelser i det hele taget men

at drage det europæiske samarbejde ind i billedet i den her sammenhæng for vi kunne bare have nøjedes med det internationale men når det så er sagt

det er alle samarbejdsfora der har en interesse i at slå hårdt ned på det vi oplever

omfang vi kan bruge det europæiske

vi skal snakke os fra hinanden men snakke os tættere på hinanden og så er jeg også enig i bemærkningerne om det europæiske samarbejde som

et fredsprojekt det var vel derfor eu fik nobelprisen for fred og ikke for

daniel toft jakobsens indlæg og især af hans spørgsmål så kan vi gå over til den næste ordfører

at man er fri til at tro hvad man vil og til at bekende sig offentligt til den gud man tror på er grundlæggende i et liberalt demokrati ligesom det er grundlæggende at man har ret til helt

og det sidste er et projekt som i meget høj grad er lykkedes her i danmark

jeg vil sige at det er kommet så vidt at ateisterne som regel ikke ved hvad det er de ikke tror på

tro tvivl og ateisme er speciel for de liberale

godt dækket ind af de ordførertaler der er holdt

jeg ikke mener er blevet nævnt det er hele den her idé med at religion anses for at være et privat anliggende som ikke vedkommer andre

meget karakteristisk del af et liberalt demokrati i totalitære samfundsformer som for eksempel de kommunistiske og de islamistiske findes det her liberale syn på religion ikke og derfor er forfølgelse af det man opfatter som

noget der hører til dagens orden i store dele af verden

de eksempler som for eksempel herre daniel toft jakobsen kom med lige før

desværre er den her islamistiske intolerance også noget vi kender fra danmark det er jo noget vi sådan helt

fritaget for kritik bare fordi man tilhører et religiøst mindretal eller tilhører en religion der per definition ikke anerkender kritik det betyder at man er ligestillet med udøvere af alle andre religioner eller med ateister

regeringen tager det her problem op og jeg synes at de initiativer der er taget er gode men det jeg synes først og fremmest er værd at tænke på

skrive en redegørelse om hvordan det går med tros og religionsfriheden så har regeringen jo i virkeligheden også skrevet en

det liberale demokrati er jo presset hvis man ser

en generation som som læste både fukuyama og huntington tilbage i

fukuyama havde ret og at huntington tog fejl vi kan jo se nu at huntington havde ret og at fukuyama

på en indirekte måde det som redegørelsen her også handler om så der er

på overfladen handler om nemlig tros og religionsfrihed men også det her med det

er på tilbagetog og er presset og det er noget der er værd at kæmpe for det skal regeringen have tak for og regeringen skal selvfølgelig opmuntres til at fortsætte sit store arbejde for at beskytte forfulgte religiøse mindretal overalt i verden også gennem de internationale organisationer vi

vi godt kan diskutere altså jeg læste også og

stor fornøjelse

og har en ordentlig filosofisk basis hvor han trænger dybt ned i i grundlæggende ting men men

jeg har aldrig været enig med ham en tanke om at historien har

hvor hvor det liberale demokrati ligesom står uantastet på en piedestal mens alt andet forsvinder

et personligt anliggende altså

man tager troen på når man går ind i kirken og så tager man den af igen

vil jeg så sige er forudsætningen og det er i hvert fald også en kristen forudsætning

og derfor understøtter

tro kan ikke påtvinges kan ikke påtvinges til kirken skal der ikke tvinges men der skal ringes

godt udtryk for hvordan det er

forholdet mellem religion og samfund er i orden at der er troen en frihedsakt

taler om her i salen og det vil jeg gøre nu

fukuyamas bog bygger jo på en god idé nemlig en læsning af hegel hvor det er det liberale demokrati der får plads

løber hegelmetaforen jo

personlige og det private og med frihed

skarp rent definitorisk med hensyn til det personlige over for

tilbøjelig til at opfatte de de to ord som synonyme det

til at påtvinge andre mennesker sit religiøse verdensbillede i et samfund af vores type hvis jeg lige kan nå at sige det sidste

folkekirken er født ud af vores demokrati men historisk har frihed og religion også den kristne religion jo haft et lidt mere anstrengt

og siger at det her så gælder og at han så indfører en historisk determinisme som ligger hos hegel

verdensånden manifesteret i den preussiske stat der kan man måske nok

til fukuyamas teori som har en historisk determinisme over sig der går imod friheden friheden

at fukuyama

og det er også derfor jeg siger i min ordførertale at det var ham man skulle have

universelle værdier den handler om vestlige værdier det er kun vestlige værdier

derfor kina aldrig kommer til at købe ind på menneskerettighederne

fornemmer at ordføreren

det er det ikke og det er derfor at huntington

i forhold til den liberale demokratitænkning

den kulturelle sammenhængskraft

at han kan lave alle de rædselsfulde forudsigelser i forhold til de kulturelle spændinger rundtom i verden altså forudsigelser i forhold til

ret derfor tror jeg at vi skal passe på med at sige

at det bare er et anliggende den enkelte skal arbejde med for sig selv i et lukket rum nej for så

fordi den kulturelle sammenhængskraft med udgangspunkt i tro er noget af det der kan være med til undgå at vi får de her subregionale konflikter som huntington forudsagde derfor er det ikke

sig gældende i et liberalt demokrati er jo et princip

er formuleret af en mand der ikke var liberal nemlig

sociale kontrol man ser der og den ret man mener man for eksempel har til at forfølge ateister eller

religiøse afvigere hele den her diskussion slipper man for i det liberale demokrati

jo selvfølgelig både noget at gøre med den måde det liberale demokrati er indrettet på

som som protestantisk teologi er indrettet på altså der afstår man ligesom fra

gerne indrømme men jeg håber at vi

inden for emnet men tak for dialogen værsgo til fru

at der i dag er noget som vi i hvert fald er helt enige om og det er at det her er et meget meget væsentligt emne

det glæder mig at regeringen har valgt at styrke den danske indsats for religions og trosfrihed alternativet bifalder fuldt og helt oprettelsen af den nye enhed under udenrigsministeriet og glæder sig over at danmark har indledt en dialog med fns særlige rapportør for religions og trosfrihed og fns leder af indsatsen for udvikling og religion om i to tusind og nitten at lancere en fn baseret dialog om udviklingen af det normative arbejde

jeg ser frem til at stifte nærmere bekendtskab med dette initiativ

som et led i danmarks medlemskab af fns menneskerettighedsråd måske vil ministeren allerede nu løfte lidt af sløret for hvad hun forventer at danmark mere konkret har tænkt sig at bidrage med det giver nemlig god mening at styrke retten til religionsfrihed som et centralt element

udviklingspolitik institut for menneskerettigheder giver i sin publikation religionsfrihed i dansk udenrigs og udviklingspolitik udtryk for at religiøst baseret diskrimination chikane og forfølgelse naturligvis først og fremmest har betydning for de individer og grupper der er ofre for det men det har også vidtrækkende sociale politiske økonomiske og kulturelle konsekvenser både lokalt nationalt og internationalt fra at have været den glemte menneskeret er det nu almindeligt accepteret at religionsfrihed hænger uløseligt sammen med pluralisme med tolerance med respekt for forskellighed

den som sådan er forudsætningen for demokrati retssikkerhed og politisk stabilitet

samtidig mulighederne for fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling vi ser også at der ofte er en sammenhæng mellem begrænsningen af religionsfrihed og et højt niveau af militære udgifter og væbnet konflikt og som der står i redegørelsen en stærk retsstat og et velfungerende pluralistisk demokrati herunder viden om og respekt for religions og trosfrihed er med til at svække ekstremistiske kræfter i samfundet og fremme fredelig sameksistens mellem religiøse samfund det er også vigtigt at fastslå at religions og trosfrihed ikke som den bevidst eller ubevidst

men derimod det enkelte individs rettigheder som det også allerede er blevet sagt af nogle af mine kollegaer alligevel lever store dele af verdens befolkning i lande hvor religionsfriheden er under pres og af samme grund har der aldrig været flere mennesker på flugt på grund af deres tro end der er i dag et andet vigtigt aspekt af retten til religionsfrihed er at den nødvendigvis må være en del af en bredere menneskelig tilgang retten til religionsfrihed er uløseligt forbundet med andre menneskerettigheder herunder særlig retten til ytringsfrihed retten til forsamlingsfrihed og retten til respekt for privatliv men der er også andre rettigheder der er på spil det er sådan at forfølgelse chikane og diskrimination af mennesker sjældent er begrænset af deres ret til at have eller

udtrykke en tro den handler lige så høj grad om deres udelukkelse fra sikkerhed uddannelse og sundhedsydelser fra deltagelse i det offentlige liv og fra lige arbejdsvilkår det vil sige at som sådan er kampen for religionsfrihed også en kamp for andre menneskerettigheder borgerlige og politiske såvel som økonomiske sociale og kulturelle vi må derfor lægge pres på de regeringer vi har samarbejde med om at de lever op til deres ansvar for at beskytte menneskerettighederne i videste forstand

regeringens særlige indsats min kollega daniel toft jakobsen har allerede talt om

som det allervigtigste område i hvert fald for mig nemlig sammenspillet mellem religions og trosfrihed og ligestilling imellem kønnene

toft jakobsen har også været inde på at det ville være godt om ambassadørerne blev forpligtet på at rapportere om situationen for religions og trosfrihed i de forskellige lande i deres landerapporter det synes jeg også ville være en fornuftig ting

man bliver jo altid ved med at være præst i øjeblikket er jeg pastor emeritus og som sådan

jeg gerne kopiere jesus lidt i hans måde at

udbrede kendskabet til tingene på

måde at nærme sig tingene på jesus fortæller jo lignelser fordi man nemlig i særlig grad kan huske en historie og en historisk pointe snarere end en hel masse ord

debat vi havde med ord før ikke også er relevant men jeg har tænkt mig at gå jesus lidt i bedene jeg skal selvfølgelig ikke fortælle en lignelse men jeg har tænkt mig at fortælle en fabel og så håber jeg ikke at formanden finder at den er

jeg finder i hvert fald fablen meget relevant for det emne som vi i øjeblikket diskuterer fablen lyder sådan

ser at en slange er fanget i bålet og er ved at brænde op og dø han griber så ind og tager slangen ud af ilden og slangen bider ham naturligvis i hånden

det gør så ondt at han slipper slangen som igen falder ned i ilden men endnu engang bøjer han sig ned og tager slangen op af ilden og den bider ham selvfølgelig igen

en forbipasserende mand siger så hvorfor er du dog så stædig selvfølgelig vil slangen blive ved med at bide dig så hvorfor tager du den så igen op af ilden så siger han det er slangens natur at gøre sådan men jeg er et menneske og min natur er at hjælpe andre

moralen i den her historie er at uanset hvad der sker med

må vi aldrig glemme vores medmenneskelighed vi må aldrig gå på kompromis med vores empati det vi skal gøre siger fablen

en måde hvor vi ikke bliver bidt af slangen og hvor vi samtidig bevarer vores

jeg finder den her historie relevant i forhold til trosfrihed

kan man sige sensitivt område hvor vi meget let kan komme til at skulle gå på kompromis med vores medmenneskelighed eller forlange at andre gør det

en jernstang og med den redder han så slangen ud af ilden den kan jo hverken bides eller brænde

er jernstangen menneskerettighederne det er det redskab vi skal bruge til at bevare vores medmenneskelighed og til alligevel at gå ud i verden og kæmpe for det som vi tror på og som skal være til gavn for andre mennesker vi skal redde slangen ud af ilden med menneskerettighederne tak for ordet

en speciel debat vi har i folketinget i dag for den er præget af lidt mere dialog og lidt mere menneskekundskab end den plejer at være og

redegørelsen for at konstatere at det også er sørgeligt relevant det er et voksende

stadig flere lande lægger begrænsninger på tros og religionsfriheden ifølge redegørelsen er det tre fjerdedele af jordens befolkning der faktisk er ramt af en eller anden form for repressalier

tro på flere har nævnt de kristne jeg synes også at det er voldsomt at hver tolvte kristne i verden er forfulgt i en hundrede og fire og fyrre lande men det rammer altså også muslimer i en hundrede og to og fyrre lande og selv må jeg sige at noget af det voldsomste jeg læste var at

europa har oplevet en signifikant stigning i antisemitismen

det synes jeg også er et skræmmende højt tal med den historie vi nu har i europa på det område så er der i øvrigt alle ateisterne som flere steder også har det svært

går på tværs og det er et problem som både

politiske verden som flere har været inde på men jo også i den menneskelige verden og derfor synes

håndteres statsligt politisk og menneskerettighedsmæssigt men også skal ind og spille på vores menneskelige strenge

uanset hvilket samfund vi nu er vokset

derfor vil jeg også rose regeringen for den tilgang man har valgt til temaet

de fem indsatsområder men også hele tilgangen

som flere allerede

begreb og som også tit handler om udryddelse eller forfølgelse af mennesker på grund af troen eller hvor troen i hvert fald bliver brugt eller misbrugt

at angribe jeg tror at den tilgang

af det arbejde man allerede laver allerede bruger utrolig mange ressourcer på

israel og palæstina hvor jeg ofte kører med den samme buschauffør det er en kristen palæstinenser

jeg spurgte hvorfor hænger

jamen han er den der forsvarer os kristne her i mellemøsten

det var det der var hans hovedpointe da jeg spurgte ham

jeg ikke enig men pointen er at putin bliver betragtet som en stor helt af mange kristne i mellemøsten

har den opfattelse at man her i vesten ikke har lyst til at italesætte kristenforfølgelser man vil helst ikke provokere som

humanitære organisationer har været ude at sige man vil helst ikke italesætte det det mener jeg man skal gøre jeg mener at det skal italesættes det er enormt vigtigt det at de ved at vi er opmærksomme på det gør

det skal man altså huske på

man nogle gange nævner frihedskæmpere ved deres navn bliver de nogle gange overraskede over det har jeg

det kan være deres livsforsikring det var også det der gjorde sig gældende under den kolde krig dissidenternes

var at deres navne og skæbne var kendt

det mener jeg også vi skal gøre i forhold til kristenforfølgelser når det er sagt

jeg sige tak til udviklingsministeren for redegørelsen jeg synes det er rigtig rigtig godt at vi har fået en enhed i udenrigsministeriet til

sætte fokus på kristenforfølgelser men også forfølgelser af andre religiøse mindretal

inklusive ateister vi af de få lande der i dag har det så vidt jeg ved kun norge og usa

synes det er rigtig vigtigt at det er kommet op på den politiske dagsorden og at vi italesætter det for det er et kæmpeproblem hvis man ser på tallene ser

vi i dag har to hundrede millioner forfulgte kristne tredive procent af den jødiske befolkning i europa har været offer for et religiøst motiveret overgreb og lige meget hvilken tro du bekender dig til er antallet af lande hvor du kan blive forfulgt eller opleve overgreb på grund af din tro

vi er i hvert fald meget meget tilfredse med at

regeringen har sat stort fokus på at hjælpe forfulgte

særlig positivt er det at vi endelig har fået

enhed vi er klar over at de nye tiltag ikke alene løser problemet

men alt andet lige er det en positiv udvikling at vi har opprioriteret området dertil må vi ikke glemme værdien

at sende et signal til omverdenen for rundt omkring i verden har de altså lagt mærke til den her enhed personligt har

frygter at de kristne i mellemøsten vil lide samme skæbne som

to millioner jøder i mellemøsten nu er man nede på nogle få

meget meget trist mellemøsten det kan ikke være rigtigt at

mellemøsten skal ende med at blive

salafistiske sunni muslimske langskæggede mænd det er vigtigt med den her mangfoldighed og vi løser heller ikke forfølgelsen af de kristne

give dem alle sammen asyl i vesten det er jo ikke løsningen løsningen er

vi beskytter dem dernede og at vi sørger for at regimerne dernede beskytter de

jeg mener også det er utrolig vigtigt at danmark gennem eu og fn lægger pres på de regeringer rundtom i verden hvor religiøse mindretal er udsat for diskrimination forfølgelse og drab det er vigtigt at danmark sammen med de andre europæiske lande tager et klart og utvetydigt standpunkt hvor vi

det er de kristne der udgør den største gruppe skal vi være varsomme med at gøre kampen mod religiøs forfølgelse til et kristent projekt vi skal passe på at vi ikke kun fokuserer på en gruppe selv om de kristne

hovedfokus det er også vigtigt at vi er opmærksomme på

jeg har ladet mig fortælle at der er relativt flere ateister i saudi arabien end i usa

de har det altså meget meget svært i

hvor der er stater som ikke sikrer og garanterer religionsfriheden vil der være religiøse minoriteter der bliver forfulgt terrororganisationer som islamisk stat boku haram al shabaab og andre er naturligvis de største forbrydere i den her sammenhæng men vi må ikke glemme at også stater i høj grad er skyld i disse forfølgelser rundtomkring i verden ses regimer der opretholder lovgivning der har til formål at forfølge og i værste

fald henrette individer på grund af deres tro der er også regimer hvor man retsforfølger personer på grund af anderledes tro

jeg tænker på en sag som den med dennis christensen i moskva der lige har fået en hård straf fordi han har missioneret

hård straf og det med at

putin forsvarer de kristne er

dommen over dennis christensen

jehovas vidner er kristne

jeg håber da at den her enhed vil holde øje med

fair retssag og om man kan gøre noget for at hjælpe ham men vigtigst af alt

gøre det klart og tydeligt at vi kæmper for verdens religiøse minoriteter de skal vide at der er nogle der faktisk gør noget og jo højere vi råber jo større er chancen for at vi får flere med på vognen og bakker op om de forfulgte kristne og andre anderledes tænkende

for ethvert samfund fordi den menneskelige frihed er et gode

de kristenforfølgelser der foregår i mellemøsten fordi jeg

så massive de er og

har vendt det det blinde øje til

det faktisk selv demonstreret ved en konference som esben lunde larsen foranstaltede her

at kristenforfølgelser ikke var noget særskilt problem så tænkte

og derfor synes jeg faktisk også at det er så godt at regeringen og ministeren nu lægger så meget vægt på det som de gør

nogle af de største kristenforfølgelser foregår i den muslimske verden

det

alle muslimske regeringer der går efter de kristne i deres lande det skal vi altså huske på dem der især går efter de kristne

er altså fundamentalistiske grupper

at det primært er islamister der går efter

den egyptiske stat fejler når den ikke sørger for at der er beskyttelse nok omkring kirkerne om søndagen hvor de angreb ofte

derfor skal vi når vi mødes med dem påpege det og

de har en pligt til at beskytte deres egne borgere og de kristne har altså været der længere end nogle af de andre grupper der er det enormt vigtigt at vi holder fast i at mellemøsten skal blive ved med at have forskellige religiøse grupper det nytter ikke noget at alle flygter væk derfra

mødt en eneste kristen som har følt sig forfulgt i palæstina

kristne siger er at det er den israelske besættelse som får dem til at flytte så sent som for ganske nylig var der en mand med en lille forretning i betlehem lavede udskårne

få import og eksport af sine figurer alle vejene var blokeret og hans forretning var ved at gå nedenom og hjem alt sammen på grund af israels besættelse og derfor vil han nu flytte jeg synes det er vigtigt

kristenforfølgelse i palæstina hverken af de palæstinensiske autoriteter eller af den palæstinensiske befolkning men at de kristne selv

frihed end eksempelvis i gaza indtil to tusind og seks

omkring fem tusind kristne palæstinensere i gaza de er nede på under fem hundrede i dag på grund af forfølgelse man må ikke sælge

så der har hamas gået målrettet efter de kristne palæstinensere i

det er ikke rigtigt når der bliver sagt at der ikke er forfølgelse af de kristne men på vestbredden er det også forskelligt fra område til område i ramallah i betlehem har de kristne det godt men hvis du kommer dybere ind på vestbredden eksempelvis

er de kristne altså presset så man kan ikke entydigt sige at de kristne ikke bliver forfulgt

men af de islamistiske grupper

nemlig i tulkarem og der var absolut ikke nogen forfølgelse men det bestyrker jo hvad jeg siger at der er kristne som flytter ind i israel fordi der er større frihed grunden til at de ikke kan være på vestbredden er jo lige præcis

den manglende frihed og den manglende frihed er på grund af besættelsen det økonomiske kvælertag som bliver taget gaza er selvfølgelig en helt anden snak men

muslimske palæstinensere men faktum er

hvor islamisterne er styrket

de kristne og andre anderledes religiøse mindretal

religionsfrihed på en dag som i dag uden lige at reflektere over at en dansker i rusland faktisk er blevet idømt en i mine øjne voldsom straf netop på grund af sin tro og derfor lige et par bemærkninger

rigtig rigtig trist dag for dennis christensen og hans familie det er en forfærdelig dom dennis christensen fra jehovas vidner har fået i dag i rusland jeg synes at den på alle måder understreger behovet for regeringens og dermed også danmarks indsats for religions og trosfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter herunder kristne og jeg synes at den på alle måder aktualiserer vores debat

her i folketinget lukningen af jehovas vidner i rusland og nu også den konkrete dom mod dennis christensen udgør i mine øjne et bekymrende indgreb i religions og trosfriheden indskrænkningen af trosfriheden i rusland er efter min opfattelse dybt bekymrende at jehovas vidner betragtes som en ekstremistisk organisation og sættes i samme kategori som voldelige terrororganisationer hører ingen steder hjemme heller ikke i rusland vi vil fortsat kæmpe

fundamentale frihedsrettigheder som religions og trosfrihed udgør og vi vil holde rusland op på respekten for disse og så vil vi selvsagt blive ved med at rejse den her sag over for russerne for også i rusland er der flere der kan se det forkerte i den forfølgelse af fredelige medlemmer af jehovas vidner som dommen her også er udtryk for

mod dennis christensen over for den russiske udenrigsminister da de mødtes sidste år og vi rejser løbende vores bekymring for den generelle indskrænkning af trosfriheden over for russerne både bilateralt og sammen med andre europæiske lande i forskellige internationale sammenhænge vilkårene for jehovas vidner i rusland

og danmark vil naturligvis fortsætte fortsætte med at holde rusland op på respekt for religions og trosfriheden det gælder selvsagt også religiøse mindretal det vil vi især gøre i de fora osce

hvor rusland har påtaget sig

her i folketinget og tusind tak for den

jeg synes at det har været en rigtig rigtig god debat

vi har været vidt omkring og der har været rigtig mange gode input

bemærkninger som jeg vil tage med mig i det videre arbejde vi har også haft en indimellem

lidt mere vidtløftig debat en sædvanligvis og det tager jeg som udtryk for at der faktisk er en stor interesse for

forsøgt at beskrive både den globale situation for religions og trosfrihed og så de fem spor som vi har valgt at arbejde med og dermed også sætte særligt ind over for men men før jeg sådan lige

reflekterer lidt over noget af det der har været sagt her

vi overhovedet har debatten her i dag på den måde vi debatterer det med afsæt i en redegørelse

som jeg har fået lavet til

i sig selv er historisk og nyt det er mig bekendt ikke sket tidligere

sådan set at vi har grund til at anerkende og rose hinanden for at vi

diskuterer det her åbent i folketinget og også er enige om at

parat til fra dansk side at styrke vores indsats på det her område

det her område er jo ofte blevet nævnt som den glemte menneskeret og det er måske også derfor at det ikke er den menneskeret vi har haft størst fokus på i folketinget tidligere men

den enhed som vi har fået lavet i udenrigsministeriet og med de spor som

vi nu har lagt og lad mig understrege at

vi gik i gang så synes jeg faktisk at vi

kommet langt hvis ellers ministeren må tillade sig at rose sig selv men jeg har også lyttet mig til

partierne i folketinget sådan set anerkender og gør det samme så mange tak for det

afsat midler på mit budget til at skubbe forskellige initiativer og

samlet set har vi med finansloven for to tusind og nitten besluttet

tilføre fem million kroner fra bistandsmidlerne til indsatsen

som som få midler men jeg er ikke et sekund i tvivl om at med den politik som vi også

at gøre en forskel hvad er det så der er sket og og hvad hvad forventer jeg der kommer til at ske jamen vi vil fortsætte ad de fem spor

som som er skitseret og hvis jeg bare sådan lige skal dykke ned i

som som er sket i det forgangne år så havde jeg selv lejlighed til at deltage i det første internationale møde på ministerniveau

omkring religionsfrihed det blev afholdt i washington og ved samme lejlighed havde jeg i øvrigt mulighed for at

som jo her senest har fået

har lavet og man kan sige at hun har rejst sig fra skammen hun har fortalt verden om de uhyrligheder hun og mange andre har måttet gennemgå

forbindelse med diskrimination af kvinder og piger og også

indskrænkningen af udfoldelsen af det potentiale som kvinder og piger i den del af verden naturligvis besidder jeg synes at det

lige præcis det her område blev hvad kan man sige anerkendt med netop nobels fredspris kernen i religions og trosfrihed er jo at vi alle har ret til at praktisere vores religion efter eget valg og i overensstemmelse med vores egne værdier og ønsker det indebærer også retten til at ændre vores tro eller til måske slet ikke at tro det er slået fast i artikel atten

fn konventionen om borgerlige og politiske rettigheder og

den artikel som vores indsats tager udgangspunkt

to ord også om nogle af de individuelle sager

som også er blevet berørt af flere ordførere

beskæftiget sig med med flere sager om enkeltpersoner der på den ene eller den anden måde har været forfulgt

været nævnt af et par ordførere og jeg er selvsagt lettet over at den pakistanske højesteret jo endte med at

frifinde asia bibi som jo sad i fængsel jeg tror det var i omkring ti år år og at den frifindelse netop

endelig bekræftet vi følger fra dansk side

deltager vi i den internationale dialog og koordinering som finder sted og det er jo en dialog og koordinering som

har jeg desværre ikke mulighed for at stå her på folketingets talerstol og tale fuldstændig åbent om det

at tage til genmæle når vi vi kritiseres for ikke at gøre nok for nylig var der en en

dagblad hvor en række præster ikke syntes at vi gjorde tilstrækkeligt på den front

blive opfattet som kontraproduktivt hvis man hvis man

at arbejde med to

vi har fastlagt en række kriterier der skal sikre at de potentielle omkostninger

står mål med det som vi forventer at opnå ved at engagere os i enkeltsager vi taler her potentielt blandt andet om

sikkerheden for danske rejsende om medarbejdere på danske repræsentationer og i det hele taget bredere udenrigspolitiske interesser som vi selvfølgelig også bliver nødt til

men vi er i vores valg ikke styret af hvor kendt den pågældende forfulgte er der er desværre mange eksempler på relativt ukendte individuelt forfulgte som sidder i fængsel under kummerlige forhold rundtomkring i verden personer der ikke har en backinggruppe på facebook og som ikke har ressourcer eller adgang

har mindst lige så meget behov for vores indsats som hvis det modsatte gjorde sig gældende til slut så

vil jeg bare understrege at danmark

menneskerettighederne er universelle udelelige indbyrdes afhængige og forbundne

erkender regeringen at religions og trosfriheden ikke har fået den opmærksomhed som den burde og at den i nogle år

som den glemte menneskeret

med blikket klart rettet mod religions og trosfrihedens stadig

flere og flere forfulgte herunder særlig

at vi fra regeringens side er gået ind og har sat et særligt fokus på lige præcis denne rettighed

man ikke kan gå ind i sager og

at der var otte procent kristne i irak

faldet i antallet af kristne i irak og der er ikke rigtig

og deltage i den offentlige debat det kan vanskeliggøre løsninger på enkeltsager hvis der for eksempel sidder en der er fængslet i et land på grund af

bliver nemmere at få vedkommende løsladt hvis der er en stor og voldsom debat eller er det måske sådan det stille

en fortrolighed

meget direkte politisk profilering på baggrund af enkeltpersoner der sidder fængslet af de her årsager ja

skal foregå i landets aviser eller på fjernsyn sådan er det det

men men udenrigsministeren er selvfølgelig lige så meget inde over feltet som jeg er når det handler om bilaterale kontakter og

sker på området jeg nævnte også at sagen om dennis christensen har været rejst på et møde mellem den russiske

den danske udenrigsminister så ja selvfølgelig enhedstjenesten

begge ministre er fuldstændig ligestillede på det her felt

er der ikke så er forhandlingerne sluttet og der er ikke afstemninger om redegørelser

hele sagen er afsluttet med denne

de akademiske indlæg folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den syvende februar to tusind og nitten klokken ti